i dag er der følgende anmeldelser anmeldelser

skifte sit statsborgerskab ud med et andet og opnå dansk statsborgerskab

kræver det den seriøsitet at vi behandler det som

sendte mig en sms i går og spurgte om ikke nok jeg ville ringe til ham

set at hans navn var på lovforslaget og han var så spændt på om han nu også fik sit statsborgerskab for han

havde ventet rigtig længe og han ville gerne høre lidt nærmere

på trods af at han under samtalen

det danske statsborgerskab og på søndag har vi jo også statsborgerskabsdag herinde i folketinget hvor vi slår et telt op nede i baghaven havde jeg nær sagt det er grunden til

for tiden og der er tradition for at

det her lovforslag

på listen som umiddelbart udgør et problem der er ikke nogen

på kriterierne for at opnå dansk statsborgerskab men det er en helt anden sag og det skal ikke komme de her personer på listen hvor altså en af mine facebookvenner til min

nyt statsborgerskab er nemlig ikke noget man trækker i en automat det er noget man skal gøre sig fortjent til opfylde en række betingelser for og nogle af dem endda igennem flere år

nogle prøver og så videre alle mennesker er forskellige

og unikke og på dagens liste er der borgere i alle aldre og med helt forskellig baggrund nogle er kommet helt frivilligt til danmark ramt af kærligheden til en anden person hvorfor de forlader eget fædreland og stifter familie her hos os rigtig dejligt nogle er som små kommet hertil sammen med deres forældre

for alle disse unge er det helt naturligt at være dansker de vil derfor også være det fuldt ud og få de sidste rettigheder der følger med statsborgerskabet nogle der tidligere har stået på et lovforslag om indfødsret har haft succes med en af de sidste rettigheder nemlig at blive

få sit statsborgerskab det gør en forskel i hverdagen

mere lige ret men også mere tryghed trygheden er en vigtig faktor for mange der søger statsborgerskab ikke mindst blandt dem der ikke er her frivilligt her tænker jeg på de mange krigsofre der må flygte bo i flygtningelejre og i det hele taget har haft et forfærdeligt liv som baggrund for deres flugt jeg ved godt det ikke typisk er dem der tales om når vi fejer tildeling af statsborgerskabet men det vil jeg tillade mig

etnisk og religiøs forfølgelse

hvor vi kan give dispensation fra nogle af kravene til opnåelse af statsborgerskab får vi

af dyb beundring over for at de overhovedet har overlevet de overgreb nød og pinsler de har været igennem kalder på respekt at de som en konsekvens af den tortur og de pinsler de har været igennem

synes jeg er meget forståeligt rigtig mange har været udsat for tortur og lidelse og lider derfor af ptsd det tror jeg de vil fleste ved men et par eksempler på

sådanne begreber kan godt tåle at blive sagt

vi læser om skæbner der har fået ødelagt deres liv og er blevet invalideret efter mishandlinger der overstiger selv den ondeste fantasi nogle sultes næsten til døden tortureres bestialsk hænges op tæskes med geværkolber med kraniebrud og brækkede lemmer til følge kvæstelser de end ikke modtager behandling for efterfølgende nogle er udsat

og for at se og høre slægtninge tortureres andre er voldtaget som straf for ikke at oplyse ægtefællens opholdssted vi har også en sag hvor en person der ud over sådan tortur også har stået i timevis i afføring til halsen nogle har været udsat for sådanne behandlinger i årevis der er ikke noget at sige til at de at de er kvæstede

som har invalideret dem de fortjener tryghed gennem et nyt statsborgerskab fra socialdemokratisk side skal der lyde et hjerteligt tillykke til alle på dagens lovforslag uanset den baggrund de er kommet til landet på

og vi har jo lige her for nylig været igennem en førstebehandling hvor man ville give automatisk

jeg vil egentlig godt have at ordføreren principielt uddyber hvad man i grunden mener

til en statsborgerskabsprøve i historie eller i andre forhold for det har de fået gennem deres

men der skal vi jo også arbejde for at alle unge i danmark

statsborger i danmark betyder kommunisterne fra enhedslisten og den kulturradikale elite som er repræsenteret

venstre betragter danmark som en festivalplads og en tilfældig plet på landkortet hvor alle bare kan

slå sig ned hæve sociale ydelser

til hele verden men lader så i øvrigt med en overdreven flot gestus danskerne om at betale regningen både økonomisk men også samfundsmæssigt og kulturelt sagen er jo at vores land på grund af den masseindvandring som er foregået i de forrige årtier

kommer til at betale regningen for

vi har i dansk folkeparti sagt nej til den udvikling og gjort hvad vi kunne for at

men det er jo sådan inden for politik at det er mandaterne og stemmerne der tæller

som præger regeringens politik er det forhold at de betingelser og krav der skal til at opnå dansk statsborgerskab er blevet lempet og lempet på det seneste har man fremsat lovforslag om

kan man faktisk

man opfatter statsborgerskabet som et integrationsværktøj

kaster statsborgerskaber i grams vil dem der får det blive så glade for danmark

med det samme man siger mod al erfaring

at de pågældende lader sig integrere i danmark det er måske rigtigt nok i nogle tilfælde men i mange tilfælde

og at det kun kan opnås hvis den enkelte har gjort sig fortjent til det der skal være nogle kontante betingelser og krav

en af de afgørende betingelser for at blive integreret

i det danske samfund er sproget

hvilket er den helt forkerte vej at gå sprogkravene

strammes vi siger nej til forslaget og vi gør det så også af en anden grund

som opnår statsborgerskab i kraft af statsløsekonventionen og altså ikke opfylder nogen af de betingelser som alle andre må opfylde

at få nyt statsborgerskab ikke mindst fordi

man som reglerne er i dag så samtidig giver afkald på

tidligere statsborgerskab det er rigtig svært for mange mennesker og det

danske statsborgerskab hvis jeg boede i et andet land som jeg også gerne ville være en del af derfor er det så glædeligt at det nu ser ud til at et meget stort flertal i folketinget er med på at indføre muligheden for at

statsborgerskab i mere end ét land det glæder vi os meget over i radikale venstre men i dag gælder det de seks hundrede og ni og halvfjerds mennesker plus deres børn

med det danske statsborgerskab og så glæder vi os rigtig meget til på søndag hvor vi skal feste med og personligt lykønske de mange som fik

lige fra pensionisten

har boet hele sit liv i danmark men oprindelig er fra norge til flygtningen fra afghanistan der nu endelig slipper igennem nåleøjet og får statsborgerskab i danmark det er virkelig festligt og fornøjeligt og det er en stor dag for mange af dem fordi det er noget de har stræbt efter i rigtig mange år derfor synes jeg også at vi

til dem som er sluppet igennem nåleøjet og har opnået det særlige at få et statsborgerskab i danmark de fleste af dem har allerede boet i danmark i rigtig mange år men de har samtidig også gjort hvad de kunne for at være i arbejde eller under uddannelse være selvforsørgende lære dansk og så har de først og fremmest

involveret sig i kriminalitet så der er nogle betingelser som de har opfyldt og som har gjort at de nu kan kalde sig danske statsborgere så her fra talerstolen skal der lyde et tillykke fra sf vi glæder os til statsborgerskabsdagen i folketinget hvor vi skal se rigtig mange af dem som vi har givet lov til

danskprøven knoklet med at leve op til indfødsretsprøven

har talt med rigtig mange pæredanske gymnasieelever som havde ualmindelig store problemer med at bestå den prøve som

er det lykkedes for og det er jo rigtig dejligt for dem

har de også ventet længe på sagsbehandling der er fjorten til seksten

synes jeg selvfølgelig helt uacceptabelt vi har sammen med regeringen afsat ti million kroner til at gøre sagsbehandlingstiden kortere indtil videre går det ikke supergodt med det

har en aftale om at der ved udgangen af to tusind og fjorten skal være et såkaldt servicemål for sagsbehandlingstiden på syv måneder det håber vi naturligvis rigtig meget kommer til at blive

jeg vil også sige at de der følger med på det her område måske har lagt mærke til at der er meget få personer på det her lovforslag i forhold til hvad der

gjaldt i vko tiden som er blevet fjernet så der burde

på det her lovforslag vi har stillet skriftlige spørgsmål fra enhedslistens side til regeringen for at få en forklaring på

bruge noget tid på talerstolen på at komme med nogle forklaringer på hvorfor det ser ud som det gør for det

underligt

og det er blandt andet mennesker som er flygtet fra krig som har været udsat for tortur og som desværre er blevet skadet for livet heldigvis

heldigvis er det sammen med den her regering lykkedes at få nogle regler hvor man i lidt højere grad tager hensyn til for eksempel de mennesker som har været udsat for voldsom tortur og for hvem det derfor ikke er en mulighed at komme til at kunne bestå så svære prøver som man faktisk kan bestå for at få dansk statsborgerskab også selv om man har boet her i årevis

på kravene til selvforsørgelse i liberal alliance mener vi faktisk at kravene skal øges vi ønsker

at man sammenhængende skal have været selvforsørgende i fem år inden man kan opnå et statsborgerskab men det er en politisk diskussion som kører et andet

side fortsat arbejde for at få strammet kravene til hvad der skal til for at opnå dansk statsborgerskab vi mener faktisk at

så på ingen måde ville stået med de store problemer på integrationsområdet som

ved siden af de mennesker som i dag står på l

et retssamfund må det naturligvis være sådan at opfylder man

så får man også tildelt et dansk statsborgerskab

til statsborgerskabsdagen på søndag hvor vi kan sige velkommen til de mennesker som blev optaget

er på lovforslaget her rent faktisk lever op til de krav og kriterier som vi stiller i forhold til at få dansk statsborgerskab

lige får det er noget man skal gøre sig fortjent til man skal bestå nogle forskellige prøver og så videre det har ansøgerne

der er på lovforslaget vi ser frem til en hurtig udvalgsbehandling og at vi kan få vedtaget lovforslaget

også lige nå at kippe med flaget i forhold til vores arrangement på søndag nemlig statsborgerskabsdagen som jeg synes er en rigtig god tradition vi har fået indført hvor vi som folketing som parlament byder nye statsborgere velkommen her

at se folketinget og hilse på de politiske partier det synes vi er en rigtig god tradition som

op og give en forklaring det skyldes jo først og fremmest at vi

om at lave en bedre sagsbehandling få en bedre kvalitet i sagsbehandlingen det har betydet at vi har omlagt nogle forskellige arbejdsprocesser

skal bruge noget mere tid på de enkelte sager fordi

et glat afslag nu skal indhente yderligere lægelige oplysninger og

sagsbehandlingstiden sådan at den prop man kan sige der har været i systemet

de nye krav og den nye måde at processe sagerne på selvfølgelig også

forslagsstillerne at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget regeringen gennemførte i to tusind og tolv en gennemgribende revision af reglerne på ægtefællesammenføringsområdet og udgangspunktet for regeringens udlændingepolitik og dermed også for de nye regler om ægtefællesammenføring er at der skal være tale om

et robust og retfærdigt regelsæt udlændingepolitikken skal også fremme integrationen derfor skal udlændinge der ønsker at være en del af det danske samfund mødes med rimelige og gennemskuelige krav som er retfærdige og ikke unødvendige og ekskluderende på familiesammenføringsområdet er det vigtigt for regeringen at reglerne understøtter

om en aktiv indsats for egen integration i det danske samfund

pointsystemet gik som bekendt ud på at en udlænding der ønskede at blive ægtefællesammenført skulle dokumentere erhvervserfaring uddannelse eller sprogkundskaber

dermed en unødvendig barriere for herboendes adgang til at få en udenlandsk ægtefælle her til landet og det var

betinget af at en udlænding opnåede mindst tres point hvis udlændingen var herboende og den herboende var over fire og tyve år

år blandt andet givet point for erhvervserfaring sprogkundskaber og uddannelse herunder blev der eksempelvis givet fyrre point for en udenlandsk erhvervsuddannelse af mindst to år og seks måneders varighed som var på niveau med en dansk erhvervsuddannelse hvis ansøgeren havde færdiggjort en kandidatuddannelse som var på niveau med en dansk kandidatuddannelse gav det firs point mens en færdiggjort kandidatuddannelse fra et universitet der var anerkendt som værende blandt

pointsystemet medførte altså at universitetsuddannede fik flere point

end at have en erhvervsfaglig uddannelse pointsystemet vurderede dermed mennesker på en måde som regeringen ikke kan stå inde for og afskaffelsen af pointsystemet står regeringen derfor fuldstændig på mål for

beslutningsforslaget indeholder herudover en række forskellige påstande som jeg gerne vil forholde mig til det anføres

at der er sket en voldsom stigning i antallet af ansøgninger om familiesammenføring under den nuværende regering

hvis man sammenligner med to tusind og ti hvor vko havde været ved

er sket nogen nævneværdig stigning i antallet af ansøgninger eller antallet af tilladelser

fra syriske statsborgere

om familiesammenføring i to tusind og tretten

at søge om familiesammenføring i danmark medmindre man da mener at de regler som var gældende de første otte år hvor vko sad ved magten

en såkaldt ikkevestlig indvandring som følge af familiesammenføring som forslagsstillerne er

statsborgere der søgte om familiesammenføring dernæst var det syriske statsborgere hvilket næppe kræver nogen nærmere forklaring og som afrunding på toptre var det filippinske statsborgere andre lande i topti inkluderer kina

i landet ud af det samlede antal meddelte opholdstilladelser i to tusind og tretten udgjorde tilladelser til familiesammenførte kun cirka otte

og forbliver selvforsørgende det er centralt både i

regeringen

at en opholdstilladelse på baggrund af ægteskab som udgangspunkt er betinget af at den herboende person i tre

afgørelsen om opholdstilladelse ikke har modtaget forsørgelsesydelser

efter integrationsloven eller efter lov om aktiv socialpolitik selvforsørgelseskravet indebærer endvidere at forlængelse af den udenlandske ægtefælles opholdstilladelse som udgangspunkt er betinget af at ingen af ægtefællerne modtager en sådan offentlig hjælp det gælder indtil den udenlandske ægtefælle har opnået tidsubegrænset opholdstilladelse

en sådan tidsubegrænset opholdstilladelse kan tidligst opnås efter fem års lovligt ophold i danmark selvforsørgelseskravet medfører således som udgangspunkt at den herboende ikke kan modtage disse forsørgelser i mindst otte år tre år før tilladelsen meddeles og fem år efter tilsvarende kan ægtefællen til den herboende heller ikke modtage sådanne ydelser før vedkommende måtte opnå tidsubegrænset opholdstilladelse der stilles med andre ord særdeles håndfaste krav om selvforsørgelse som betingelse for ægtefællesammenføring og kravet fastholdes også efter at tilladelsen er

genindført klageadgangen til ressortministerier i en række udlændingesager og indført en undtagelsesbestemmelse som ministeren kan bruge til at bremse eller udskyde udvisning af en udlænding med i sjældne og særlige sager jeg forstår

gribe ind i eksempelvis sager der ligner sagen om den thailandske pige im nielsen som var meget omtalt i efteråret og fast med det samme at sådan en undtagelsesbestemmelse jeg dybt uenig

oprettet et uafhængigt nævn som skal behandle klager over afgørelser om blandt andet familiesammenføring og det har vi netop gjort fordi vi ville øge retssikkerheden og mindske risikoen for politisk indblanding i enkeltsager

at udlændingenævnet på samme måde som ministeriet gjorde før oprettelsen af nævnet træffer afgørelse på baggrund af de regler som folketinget har vedtaget de afgørelser som udlændingemyndighederne træffer skal derfor være inden for lovens rammer og det skal være i overensstemmelse med den praksis som myndighederne har fastlagt ideen om at indføre en regel hvorefter ministeren efter forgodtbefindende kan gribe ind i konkrete sager der behandles af et uafhængigt nævn er derfor på kanten af det absurde

så længe ministeren er enig i de afgørelser som nævnet træffer men hvis nævnet træffer en forkert afgørelse så

lave den om så er det jo på kanten af det absurde

være praktisk for den siddende minister og for regeringen men jeg har det mere end ualmindelig svært ved at se at det skulle indebære nogen som helst form for retssikkerhedsmæssig forbedring for borgerne

lidt mere betryggende hvis der er et politisk ønske om at gribe ind og ændre nogle regler hvis man synes at man har set at der er et hul i en lov som man gerne

der kan vedtages i folketinget og sådan at den også kommer til at gælde for andre i samme situation

regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget

for at gribe ind som man vist gjorde i og tolv så vidt jeg husker var noget der mindede om en diktaturstat det er jo en interessant påstand men

fra ministerens side ministeren taler jo om at vi skal have sådan en robust og retfærdig

altså når indvandringen for eksempel stiger på asylområdet og den stiger på greencardområdet og

familiesammenføringsområdet den stiger på en lang række områder er det så det

for at få asyl i danmark

der blandt andet er en konflikt i syrien som selvfølgelig betyder at der er flere mennesker som søger beskyttelse

i vores asylsystem som ønsker deres sag behandlet

vi faktisk sidste år hjemsendte mange flere end man gjorde under den tidligere regering af dem som er afviste asylansøgere vi var

hundrede sidste år af dem som var kommet til landet som havde søgt asyl men som vi har vurderet

havde grundlag for at få dem er vi også lykkedes med at få til at rejse tilbage til deres hjemland så jeg synes at det er et lidt mærkeligt spørgsmål som dansk folkeparti stiller vi har ikke ændret et komma i forhold til asyl

vi ved at det altså skaber en lang række integrationsproblemer

gør det robust og hvem er det egentlig det er retfærdigt over for

raketvidenskab at der er rigtig mange mennesker ude i den store verden som vil leve op

individuelt forfulgte og jo mere attraktivt man gør det at komme til danmark jo flere kommer der og derved

som er gældende det ved ministeren jo godt men hvis ministeren kunne svare på spørgsmålet

vil jeg sige har vi en robust og retfærdig udlændingepolitik ja det synes jeg vi har vi stiller krav om selvforsørgelse vi stiller krav om at folk skal ville lade sig integrere

medvirke til den integration at man skal leve op til krav for

uddannelsessnobberi som vi lige nu behandler og som dansk folkeparti gerne vil have genindført

synes at mennesker er finere hvis de har taget en boglig uddannelse end hvis de bare har taget en erhvervsmæssig uddannelse

hvem der blev familiesammenført under den tidligere regering

bliver familiesammenført under den her regering

somalia og pakistan

familiesammenføringer fra en række lande hvor mange har noget svært ved at

det pointsystem som vk regeringen havde

vil godt høre om

gøre hvor familierne er i stand til at sørge for en vellykket integration og hvor vi ikke vægter

som familiesammenførte fra nogle af de lande hvor ægtefællen er givet asyl

såre simple at der er nogle særlige regler hvis en herboende ægtefælle har fået flygtningestatus har man ret til at få en ægtefællesammenføring

de kan være fra somalia de kan være for syrien

uden om de andre regler hvis man har en ægtefælle eksempelvis i en flygtningelejr i jordan har man ret til at få vedkommende hertil

og sige produktet er familiesammenføring fra somalia og det synes

integrationsmæssigt lemper vi reglerne og det er så resultatet

men men at ministeren siger at det vi har nu er det samme som under vk regeringen

nogle afviste asylansøgere som vi gerne vil have til at rejse tilbage og vi arbejder på at få etableret den kontakt

at lave modtage og reintegrationscenter i somalia så situationen i somalia har jo forandret sig og der er også områder

tager imod flygtninge vi betragter ikke alle

og vi prøver også at få nogle af dem til at rejse tilbage men kravet om ægtefællesammenføring til flygtninge

tilgangen fra somalia at afskaffelsen af pointsystemet ikke har haft nogen

men også at der er en en kraftig stigning

vietnam fra kina fra usa

vil arbejde som gerne vil lade sig integrere og som kan bidrage til samfundet og så er der flygtningedelen som har

om uddannelsessnobberi

at anskue tingene på det er da helt klart at det pointsystem har gjort at folk nemmere har kunnet blive integreret og jeg vil altså sige at jeg synes vi skylder danskerne og også vores efterkommere at det her foregår på en ordentlig måde så vi

var tilbage i nitten tre og firs med den katastrofale udlændingelov

jeg har jo ikke alle oplysninger om somalia med her men som et slag på tasken vil jeg sige

er det her uddannelsessnobberikrav med pointsystemet at min formodning vil være at

netop kommer via det andet regelsystem som handler om at man har fået flygtningestatus i danmark og at man dermed også har ret til at få sin ægtefælle hertil og så kører man

last ledetråden i den politik som vk regeringen i tæt samarbejde med dansk folkeparti førte i sin regeringstid var da derfor også at sikre at det i højere grad end det tidligere havde været tilfældet var udlændinge som kunne bidrage til fællesskabet der kom til danmark samt

sikre en bedre integration af de mennesker der kom hertil efter vores opfattelse er den kurs som den nuværende regering har lagt på udlændingeområdet grundlæggende forkert man har gennemført lempelse på lempelse med det ene resultat at flere mennesker søger hertil danmark er med andre ord ved at udvikle sig til en magnet for asylansøgere det betyder ikke at danmark ikke skal tage ansvar for de mange mennesker der er på flugt over hele verden som følge af krig og konflikt tværtimod men ønsker man

ophold her i landet det være sig fordi man ønsker at arbejde her eller fordi ens ikkedanske ægtefælle

må man også forventes selv at ville og kunne bidrage til vores samfund at man er relateret til et menneske med permanent ophold i danmark kan dermed ikke være en undskyldning for ikke at gøre en indsats derfor indførte vk regeringen sammen med dansk folkeparti også en række kriterier som

den nuværende regering imidlertid har valgt at afskaffe igen sammen med en række andre lempelser venstre stemte i sin tid mod regeringens ophævelse af de her kriterier og er derfor ikke overraskende af den opfattelse at regler der har til formål at tiltrække kvalificeret arbejdskraft er fornuftige dansk folkeparti har nu

beslutningsforslag om at genindføre samme pointsystem

den stund at der er klare tegn på at regeringens mange lempelser har ført til en markant stigning i antallet af mennesker der søger til danmark venstre ønsker dog

om jeg så må sige blot at genindføre de regler vi havde da valget blev udskrevet i to tusind og elleve vi ønsker at danmark skal være et attraktivt land for al kvalificeret arbejdskraft for dem der kan og vil vi ønsker også at integrationen i højere grad bidrager til at indvandrere og deres efterkommere får en uddannelse og arbejde og er deltagende i fritidslivet hvad vi derimod ikke ønsker er svenske tilstande hvor alle og enhver stort set kan få ophold på deres glatte ansigt det vil være til skade for integrationen for vores økonomi og ikke mindst for de mennesker der gerne vil tage del i vores samfund på baggrund af den nye situation med et stigende antal asylansøgere og parallelt hermed et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft ønsker vi et tre hundrede og tres graderseftersyn af vores udlændingeregler det forudsætter selvfølgelig en mere grundlæggende analyse

og de nuværende regler hvad virker hvad virker ikke

behov for endnu strammere regler og hvor der er behov for at gøre det mere attraktivt for dem der kan og vil

bestemt ikke klaret på en formiddag i fraværet af sådan en

gennemgribende analyse er det klart at venstre foretrækker de regler

af at vi efter et folketingsvalg per automatik vil genindføre hver enkelt regel komma for komma hvad det derimod er en tilkendegivelse af er at den nuværende regerings vej er forkert for den er skadelig for integrationen så med en erkendelse af at regeringens politik ikke fungerer

forhåbentlig kommende blå regering ikke nødvendigvis præcist og ord

vil genindføre den tidligere regerings politik vil venstre hvis forslaget kommer til afstemning vælge at trykke på

jo

det næste folketingsvalg jeg synes at dansk folkeparti og den tidligere regering over ti år har bevist at på det udlændingepolitiske område er man i stand

fornuftigt og konstruktivt så jeg synes i sig ikke herre jeppe bruus behøver være så bekymret for en kommende regerings politik på det

der bliver en

ikke givet at det i sin udformning ord til ord regel for regel kommer til at se ud lige præcis som det gjorde under den tidligere regering det er på den måde

tømrer eller sygeplejerske

man som liberal kan finde på at lave system hvor man siger

man havde under den tidligere regering er jo ikke givet altså der er

i god tid forud for det kommende folketingsvalg fremlægger vores

det pointsystem for ægtefællesammenføring og en række andre unødige hindringer for at kunne få en udenlandsk

som var i perioden mellem to tusind og elleve og to tusind og tolv

udtryk for et regulært uddannelsessnobberi der gjorde det lettere at blive familiesammenført hvis man havde et diplom fra et fint universitet frem for en håndværksmæssig uddannelse jeg mener ikke det siger noget som helst om hvorvidt man kan blive integreret i danmark eller ej om der står håndværker eller harvard på visitkortet om man er smed eller sociolog det er tværtimod en urimelig og uddannelsessnobbet forskelsbehandling

afskaffelsen af pointsystemet for ægtefællesammenføring står vi socialdemokrater derfor fuldt og fast ved derudover ønsker forslagsstillerne at gennemføre en række af de yderligere unødvendige og uproportionale barrierer for herboendes adgang til at få en udenlandsk ægtefælle til landet som regeringen ligeledes har afskaffet eller modificeret jeg vil ikke gennemgå alle enkeltelementerne her men blot understrege at for socialdemokraterne er det væsentligt at opstille meningsfyldte og klare krav

dog gerne knytte en enkelt kommentar til den del af

der handler om klageadgang således at ministeren kan bremse eller udskyde

til at det skaber mulighed for politisk indblanding i afgørelser truffet af et uafhængigt nævn og dermed

en sammenblanding af magtens tre dele som vi ikke mener hører sig til i

på den baggrund er det rigtig godt at regeringen gennem hårdt arbejde har fået ryddet op og skabt et robust og retfærdigt grundlag for en bedre integration i danmark

klare krav til udlændinge om at integrere sig i samfundet men samtidig giver god mening det arbejde vil vedtagelsen af

beslutningsforslag forpurre og det ønsker vi

tiden tilbage og genindføre dårlige vaner i stedet står vi fast på den robuste og retfærdige udlændingepolitik

at jo bedre uddannelse jo finere er det så jeg forstår det ikke helt rigtigt

ikke også korrekt at regeringen netop er kommet med et udspil hvor dygtige udenlandske studerende skal have mere i su end danske studerende

beslutningsforslag som ønsker at genindføre et pointsystem som i øvrigt gav adgang

til danmark selv om man slet ikke havde en uddannelse så var der

i arbejde i det land som man kom fra

vil bare høre hvordan harmonerer den der tale om uddannelsessnobberi med at man ønsker at tage nogle udenlandske studerende ud

misforstået det at det vil genindføre pointsystemet som det var og dermed også genindføre at

finere at være sociolog eller have en universitetsuddannelse fra et flot universitet end det er at have en håndværksmæssig uddannelse

mener så bare ikke at man skal have uddannelsessnobberi på den måde det mener dansk folkeparti

den nuværende regering har gjort på udlændingeområdet er at afskaffe det fuldstændig absurde pointsystem som vko

at radikale venstre er så indædte modstandere af pointsystemet handler om noget så fundamentalt som det enkelte menneskes frihed og ret til selvbestemmelse

endelig sluppet fri af den tid hvor forældrene

omgivende samfund kunne bestemme eller arrangere ægteskaber mellem mennesker som de fandt var passende for hinanden eller

ikke synes at de to var et passende parti

begynde at blande sig i eller give point for hvor god eller

har fundet sig

er vi dybt uenige i

sin udenlandske ægtefælle i danmark som udgangspunkt

i en passende bolig den udenlandske ægtefælle skal forpligte sig

men at give point for om man har forelsket sig i en frisør eller en ingeniør og om vedkommende er

eller folketinget for den sags skyld vi tror på grænseoverskridende kærlighed vi hylder den personlige frihed og vi vil aldrig stemme for

og de skal også helst bo i en bestemt del af verden

udlændingelov der blev indført i nitten tre og firs

hvor det søreme ikke kun var kærlighed men også misbrug af det danske asylsystem der så fandt sted det har vi så prøvet at rette op

derfor har vi også sagt at et pointsystem var gavnligt både med hensyn til at få familiesammenføringerne ned i antal

folk der kom hertil faktisk ville danmark og ville gøre en indsats

der bliver stillet en række krav til de mennesker som skal komme hertil og til at der skal være en forsørgelse

skal have point for

og så at have

skal have lov til at bo i danmark så skal man for øvrigt forsørge sig selv i fem år men vi går ind for at der er en selvforsørgelse

det skal selvfølgelig være muligt at bo i danmark sammen med sin ægtefælle sammen med sine børn

klart at der også skal stilles krav og det synes jeg sådan set også

gjorde op med det uddannelsessnobberi som er blevet nævnt rigtig mange gange her fra talerstolen i dag

var man sådan set bedre stillet end den som hentede en

var fair og det har vi da heldigvis også fået afskaffet

selvfølgelig en vigtig pointe at man skal kunne forsørge sig selv og det er jo

er opretholdt et forsørgelseskrav i

det store billede hvis man ellers har arbejdet i de tre år det kræves for at kunne opnå

det er rimeligt at man i en eller anden udstrækning kan forsørge den person som man henter her til danmark

bedst mulighed for at hente en ægtefælle her til danmark

det som engang var gældende under de borgerliges egen politik så er der et meget kontroversielt forslag om at genindføre en en klageadgang hvor det er justitsministeren der skal sidde og skalte og valte i udlændingesager det synes vi sådan set er meget meget

set fordi vi ønskede ens retssikkerhed

og det synes vi ligger rigtig godt

jeg kan blive på arbejdsmarkedet selv om jeg har været ude for den her meget alvorlige arbejdsulykke det lykkedes kenneth fik et arbejde som

har fundet en kone fra vietnam så vidt jeg husker de kan ikke få lov til at leve sammen her i

for de sidste tre år har kenneth modtaget revalideringsydelse så selv om kenneth ligesom

ikke kan få lov til at leve her i danmark med sin kone

jeg synes er et meget godt eksempel på at familiesammenføringsreglerne i forvejen er alt alt for stramme det som dansk

endnu sværere for borgere danmark at få lov til at leve

med deres mand eller kone hvis de finder en mand eller en kone i udlandet

at det der med at staten sådan skal gøre sig til dommer over hvem man må gifte sig med

synes jeg i det forslag herre martin henriksen og dansk folkeparti har fremsat

en borger som har fundet en mand eller kone i udlandet

eliteuniversitet

smed sygeplejerske pædagog eller rengøringsdame eller hvad

altså hvordan kan det nogen sinde blive rimeligt at man

set brug for folk der er uddannet som tømrere folk der er uddannet som smede folk der er uddannet som sygeplejersker folk der er uddannet som pædagoger folk der er uddannet som sosu assistenter

at der er mennesker som passer på os når vi kommer på sygehuset at der er mennesker

er hamrende dygtige til at lave sociologiske analyser

beslutningsforslag som dansk folkeparti har

så må jeg sige til venstre jeg synes egentlig

i dag på

som venstre indførte da venstre havde

eliteuniversitet end til dem

som tømrer mener venstre at det er okay eller mener venstre ikke at det er okay

kunne få et svar fra venstre på det synes jeg både ret simple og også meget principielle grundlæggende

forstå forargelsen hvis det var at der slet ikke var en mulighed for at man for eksempel kunne gifte sig med en

danmark hvis der slet ikke var en mulighed for at man

hvis man for eksempel havde en håndværkeruddannelse

mulighed for at man blev belønnet for det

få et højere antal point

taget en håndværkeruddannelse men

en mulighed for at komme til danmark og i øvrigt kunne

her i danmark hvis den mand eller kone har

en eliteuniversitetsuddannelse som sagt

lempe på alle de områder man kan komme i

skal lempes på selvforsørgelseskravene

efter en voldsom arbejdsulykke han gjorde synes jeg

han er nu selvforsørgende men

for at få lov til at leve med sin familie

få lov til at komme tilbage til danmark

er muligt at man i liberal alliance synes at det er fornuftigt det synes vi ikke i enhedslisten

der kan få noget som helst ud af at den her lille familie skal flytte til tyskland

familiesammenføring har haft konsekvenser for

sidste tre år har modtaget revalidering kan de ikke få lov til at leve sammen her i danmark

det er muligt liberal alliance synes at det er en super udlændingepolitik

det er en superfair måde at behandle borgerne på i danmark jeg mener ikke det er statens opgave

mennesker i at leve sammen med deres mand eller kone hvis den mand eller kone kommer fra udlandet og jeg synes da det er helt tosset at man straffer mennesker som faktisk

enkelt det samme kan man ikke sige om

pointsystemet var et sindrigt system der tildelte

været aktive i en forening og på en lang række andre punkter ingen af disse ting

siger desværre noget om hvorvidt den enkelte udlænding

sig selv det kan være en indikator men det er ikke en sikkerhed overhovedet med pointsystemet kunne vi således lukke højtuddannede bistandsklienter ind i danmark og lade den dygtige hårdtarbejdende ingeniør stå med hatten i hånden uden for danmarks grænser

en udlændingepolitik vi ønsker os i liberal alliance

vi vil derfor foreslå at de blå partier arbejder på at udforme en ny model der skal være enklere og som har sit fokus på selvforsørgelse

du skal være i stand til at forsørge dig og dine i minimum fem år så er du velkommen kan du ikke det må du forlade landet igen vi er interesseret i alle politiske forslag

i den retning og vi glæder os derfor over de signaler der kommer fra venstre i dag i forhold til

den politik der har været ført det er ingen hemmelighed at

liberal alliance ser grundlæggende helt forskelligt på indvandring

bakker op om enhver politik der giver færre indvandrere til danmark

og selvforsørgende udlændinge til danmark og som lukker

ser man historisk på det fører det kun til armod at lukke sine grænser for udenlandsk arbejdskraft det bliver vi kun dummere og fattigere af pointsystemet kan forhindre danske statsborgere i at leve sammen med deres ægtefælle i danmark selv om begge ægtefæller er ustraffede og ikke ligger samfundet til last det giver ikke ret meget mening et nyt system skal kunne give danske statsborgere muligheden for at kunne leve sammen med deres ægtefælle i danmark hvis familien forsørger sig selv i forhold til nærværende

over for en drøftelse af et system der er enklere end det her

på selvforsørgelse liberal alliance stemmer nej til b

er problemet men jeg forstår det simpelt

hen ikke fordi under den her regering med liberal alliances stemmer kommet masser af indvandrere som vi erfaringsmæssigt ved vil have rigtig svært ved at forsørge sig selv i det danske samfund det er realiteten

har jeg redegjort meget nøje for i min tale vi ønsker et nyt enklere system

ikke er

kommer her som arbejder forsørger sig selv og sine

det gamle pointsystem gik ud på

sådan det er så det nytter ikke noget at

kommer der en stigende indvandring fra lande hvor

der bærer ansvaret for det så mit spørgsmål er fortsat hvad er meningen det kan ikke nytte noget at ordføreren bare siger det samme som

dybere forklaring på at man har støttet en politik som fører til det modsatte af hvad fru merete riisager siger er liberal alliances

pointsystemet som pointsystem er uhensigtsmæssigt men måden det var bygget op på kunne godt trænge til et eftersyn og nogle forbedringer og det var vi også indstillet på at

det her med uddannelsessnobberi

lidt ærgerligt at dansk folkeparti vælger

at optrykke reglerne i beslutningsforslaget her

en debat og en diskussion om hvorvidt vi skal genindføre præcis de samme regler som var før valget

med til at diskutere et pointsystem på en eller anden måde det skal ikke være nogen hemmelighed

vi synes faktisk det er hensigtsmæssigt at man kan kvalificere sig til at komme til danmark

end fire og tyve år således at man som udlænding har muligheden for at kvalificere sig og derved komme til danmark hurtigere frem for at man passivt bare kan vente på at tiden går og man bliver fire og tyve år gammel

få lov til at komme til danmark så incitamentet er jo supergodt

en mulighed for at man kan komme tidligere til danmark end man kan efter de nuværende regler

at vi har den incitamentsstruktur for det er jo hensigtsmæssigt at man kvalificerer sig uanset om man nu sidder ude i den store verden og gerne vil til danmark eller man sidder i danmark og gerne vil have et liv

er en fordel at man tager noget uddannelse man kvalificerer sig man gør

blive en aktiv del af et velfærdssamfund som det danske for vi kan jo ikke

tro på at det hele kører rundt forudsætningen for velfærdssamfundet

også yder en indsats så pointsystemet som pointsystem har vi

ingen problemer med men det skal ikke ligne det pointsystem som nu er blevet afskaffet det skal have en anden udformning

i givet fald skal være men som beslutningsforslaget foreligger her

fire partier men de fire borgerlige partier har været i stand til at lave forskellige forslag og fremsætte forslag i folketinget og mens vi havde regeringsmagten lavede vi også forskellige forslag forskellige forlig i øvrigt aftaler som ofte

bredt hen over folketingssalen og hvor også socialdemokratiet var med langt de fleste af de stramninger vi

retspolitikken har socialdemokratiet stemt for mens

ingen problemer i at man kan lave aftaler man kan finde ud af at lave politik og på det her område

vi på den borgerlige side at vi ønsker at vi skal have en stram men retfærdig udlændingepolitik og der er altså nogle incitamenter i det som regeringen har gennemført som ikke er hensigtsmæssige og det vil vi rette op på men konkret hvordan det bliver

kvalificerer sig til at de kan være selvforsørgende således at de ikke bliver en byrde for

samfund men en glæde og gavn både for dem selv og for samfundet i øvrigt for det er en forudsætning for et velfærdssamfund

at de der kan rent faktisk også yder en indsats det krav er vi enige om at stille

det så bliver udformet må vi jo forhandle

den form den udformning det indhold de paragraffer de punkter

dele af indvandringen set i lyset af at fire og tyve årsreglen og tilknytningskravet på dette tidspunkt var begyndt at miste sin effekt efter folketingsvalget i november to tusind og elleve overtog socialdemokratiet det radikale venstre og socialistisk

har man siden da slækket på en lang række udlændingepolitiske regelsæt og dermed gjort det nemmere og mere attraktivt for udlændinge fra blandt andet ikkevestlige lande at komme

hvilket har været medvirkende til en stigning i blandt andet antallet af familiesammenføringstilladelser og i antallet af ansøgninger om familiesammenføring ifølge danmarks

seneste statistik der handler om befolkningsfremskrivning vil antallet af ikkevestlige indvandrere i befolkningen stige med en og fyrre procent fra to tusind og tretten til to tusind og halvtreds denne udvikling vil uundgåeligt betyde et mere opdelt samfund med skabelse af nye parallelsamfund og efter dansk

opfattelse vil denne udvikling påvirke danmark negativt

og dermed svække sammenhængskraften i samfundet rockwool fondens forskningsenhed har beregnet at ikkevestlig indvandring trods mange års øget fokus på for eksempel forbedret integration fortsat udgør en meget stor

ønsker vi at få vendt denne negative tendens og fremadrettet målrette indvandringen til personer der kan og vil integreres i det danske samfund og som har mulighed for at bidrage til den danske velfærdsstat vi anser en genindførelse af pointsystemet for at være et skridt i denne retning

selvfølgelig ærgerlige over at regeringen og andre herinde ikke ønsker at støtte vores forslag det er trist at

de borgerlige ikke vil stå fast på det som vi ved virker men det er altid noget at de giver udtryk for at

ønsker at stramme lidt op igen og så er det jo op til dansk folkeparti at hive de andre partier i den rigtige retning det er en opgave som vi har påtaget os før og det gør vi gerne igen ud over at vi ønsker at genindføre pointsystemet

at indføre det skærpede tilknytningskrav som ligeledes blev indført i to tusind og elleve og som indebar at ægtefællernes samlede tilknytning

skulle være væsentlig større end deres samlede tilknytning til et andet land vi ønsker også at genindføre kravet om at den herboende ægtefælle skal stille en bankgaranti på ethundredetusind kroner for at

danmark hvilket ligeledes er et krav som er afskaffet af den nuværende regering vi ønsker også at genindføre det skærpede sprogkrav til ægtefællesammenførte som ligeledes

en vigtig forudsætning for at kunne gebærde sig i det danske samfund hvis man er indvandret hertil og er blevet gift med en herboende person det burde der egentlig

en mulighed for at man kan klage til ressortministeren i en række udlændingesager og ligesom det var tilfældet tidligere

ganske særlige sager som også nogle gange kommer frem i medierne

i de her sager og forhindre en udvisning

politik igennem og vi håber at de partier som er ganske ufornuftige på et tidspunkt

af den opfattelse at snowden på baggrund af sine afsløringer af den amerikanske efterretningstjenestes overvågningsaktiviteter

hvis han vender tilbage til usa forslagsstillerne opfordrer derfor til at snowden gives dansk opholdstilladelse

hvis han kommer til danmark naturligvis vil kunne søge asyl på lige fod med andre udlændinge

vil asylmyndighederne og det vil her sige udlændingestyrelsen og som klageinstans flygtningenævnet vurdere om edward snowden opfylder asylbetingelserne

af otteogtyvende juli nitten en og halvtreds konventionen fastslår at man er flygtning hvis man har en velbegrundet frygt for forfølgelse i sit hjemland på grund af sin race religion nationalitet sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser

syv stykke to kan en udlænding endvidere få opholdstilladelse i danmark hvis udlændingen ved tilbagevendelse til sit hjemland risikerer dødsstraf

at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

og som er forfulgte eller i øvrigt har krav på beskyttelse

og uden om det almindelige asylsystem skal vedtage en særlov der giver opholdstilladelse til

snowden i danmark og sikrer ham mod retsforfølgelse i eller udlevering til usa

ønsker tilsyneladende at edward snowden skal tilbydes en eller anden form for politisk amnesti i danmark lad mig sige det ganske klart et sådant forslag kan regeringen ikke støtte og det kan vi ikke fordi regeringen ikke

uanset

er grundlag for at antage at han er en person som er udsat for politisk forfølgelse i sit hjemland det vi her taler om er en person som er sigtet for ulovlig videregivelse af klassificerede dokumenter så kan nogle synes at han er en

fordi han har ageret som whistleblower og har afsløret amerikanske efterretningsaktiviteter eller man kan synes noget andet

en demokratisk retsstat

naturligvis have tillid til at usa i overensstemmelse med sine internationale menneskeretlige forpligtelser vil sikre at han

eller noget som helst andet land for den sags skyld ud fra politiske sympatier forhindrer en retsstat i at retsforfølge en person som har begået lovovertrædelser på landets territorium

egne statsborgere for forfølgelse eller overgreb

netop det vi har et asylsystem for men når vi taler

en rimelig måde at handle på

gør det samme i forhold til os altså tilbyder amnesti til personer som er sigtet for at have begået kriminelle forhold i danmark

beslutningsforslaget og vi finder ikke at der er grundlag for at tilbyde edward snowden en særlig amnesti

for mig underordnet om man betragter edward snowden som en helt eller en skurk

og han er sigtet for at begå kriminelle forhold i usa

institutioner som amnesty og institutes vurdering er at han ikke vil få en fair

demokratisk retsstat

det er begrundelsen for at amnesty vurderer at der vil tale om en ikke fair retssag

jeg har lyst til stadig væk at høre ministerens vurdering af den problemstilling

andre ord pålægge regeringen at tilbyde edward snowden ophold i danmark uden om de normale procedureregler der gælder

udlændingestyrelsen som første instans til at behandle asylsager og derefter flygtningenævnet som anden instans og sidst men ikke mindst

vil gå videre principielt mener vi i venstre at det er udlændingestyrelsen der

sager der skal behandles her i folketingssalen

snowden skal være velkommen til at søge asyl i danmark på lige fod med alle andre

man får det men men de muligheder

også for snowden i venstre mener vi at ytringsfriheden er en god og grundlæggende rettighed der er værd at kæmpe for

overvågning

visse kredse af samfundet

sin indsats som whistleblower ændrer imidlertid ikke på at han er mistænkt for at have begået meget alvorlige forbrydelser i og imod usa og det må han jo stå til ansvar for i venstre stoler vi i modsætning til forslagsstillerne på

være med til at støtte kriminelles

egne statsborgere efter egen

tankegangen om at snowden har gjort noget der er ulovligt men

at han har bidraget til en en relevant debat

anerkender og der synes jeg måske godt at enhedslisten

det samme er jo at snowden har stjålet en lang række dokumenter som intet har med en masseovervågning at gøre men har med militære hemmeligheder og andet at gøre og som er i snowdens besiddelse

er en meget kriminel handling som intet har med den her debat at gøre og det synes jeg da enhedslisten skylder at tage med når man nu forsvarer ham som den store whistleblowerhelt

overvågning af fuldstændig legitime demokratiske institutioner i europa

vi snakker om merkels telefon vi snakker om

ngo organisationer som amnesty worldwatch institute og vi snakker også om klimatopmødet i danmark er det den type forbrydelser

stjæle man må ikke stjæle

anerkender jeg et stykke hen ad vejen at noget af det der har været offentliggjort

har ikke været afsløret at der har været aflytning af klimatopmødet det er afsløret at amerikanerne lavede overvågning

hver morgen med medieovervågning hvor man har slået op på hvor jeg er henne i dagspressen

foregået på klimatopmødet der

såfremt han indrejser i danmark på lige fod med alle andre kunne søge asyl her i landet snowdens ansøgning vil blive behandlet på samme måde som alle andre der søger asyl i danmark og det er jo et grundlæggende retsprincip for os i danmark at der er lighed for loven

snowden har med afdækningen af overvågningssystemerne bidraget til en væsentlig debat om overvågning

der sikrer snowden ophold i landet uden om de eksisterende muligheder for at opnå ophold og asyl og betingelserne som det også allerede har været nævnt i debatten

heraf følger det at der gives opholdstilladelse til personer der er omfattet af fns flygtningekonvention eller som ved tilbagevenden til deres hjemland risikerer blandt andet dødsstraf eller tortur jeg må sige at jeg ikke deler stillernes skepsis

det amerikanske retssystem den amerikanske justitsminister har mig bekendt tidligere tilkendegivet

vi lever altså i et demokratisk retssamfund hvor vi har lavet aftaler med andre retssamfund om udlevering af personer til retsforfølgelse herunder

det er så op til amerikanerne og det amerikanske retsvæsen at afgøre skyldsspørgsmålet i den her sag

det kan i bemærkningerne til forslaget læses at forslagsstillerne mener at snowden fortjener moralsk og politisk opbakning for sine

som jeg sagde før synes jeg det er en vigtig diskussion om overvågning og konsekvenserne af overvågning som

og forslagsstillerne har jo allerede givet deres politiske og

regeringen har også vist at vi tager kampen for ytringsfrihed meget

tog regeringen allerede i efteråret initiativ til at se på om forholdene for offentligt ansattes mulighed for at bruge deres ytringsfrihed er gode nok og samtidig også se på om der skal indføres regler i det offentlige

der giver snowden opholdstilladelse mener vi ikke der er grundlag for så for at opsummere vi har tiltro til det amerikanske retsvæsens evne til at sikre en fair rettergang for edward snowden og vi mener som

danmark skal forsøge at forhindre andre lande i at retsforfølge deres egne statsborgere for lovovertrædelser begået i deres hjemlande når der ikke risiko for alvorlige

den socialdemokratiske ordfører virkelig at det er det

rejst den vigtige diskussion om overvågning som socialdemokraterne jo med

institutioner

set også det amerikanerne diskuterer meget i deres politiske

vi skal skrue de her ting sammen den synes jeg da er relevant og den har vi jo både herhjemme

hvis en person ansat i den danske efterretningstjeneste gik ud og lækkede oplysninger som kunne skade

tror jeg også at den danske regering den til enhver tid siddende danske regering og et bredt flertal i folketinget ville ønske at en sådan person blev retsforfulgt

jeg tror at de amerikanske myndigheder og politikere har det på samme måde og det kan jeg

med at usa er vores allierede

går ud og så at sige kommer med afsløringer som kan skade amerikanske interesser

skade danske interesser som for eksempel handler om hvordan man overvåger aktiviteter i kina hvordan man overvåger aktiviteter i iran

også ladet mig fortælle at efterretningsfolk

for efterretningstjenesterne har sagt at noget af det der har været afsløret

kunne gavne terrororganisationer for nu ved de hvordan for

usa opererer og så kan de indrette deres virksomhed efter

hensigtsmæssigt hvis det holder stik jeg har også bemærket at edward snowden selv har fortalt at han begyndte at arbejde for nsa via et privat sikkerhedsfirma fordi han vidste at jobbet så ville give ham adgang til lister over maskiner verden over som usa altså overvågede og ifølge nyhedsbureauet reuters

fik edward snowden adgang til sine dokumenter ved at overtale andre af sine kollegaer til at give ham deres brugernavn og adgangskode og han gav altså nogle forkerte oplysninger som begrundelse for det de har så også som en konsekvens af det mistet deres arbejde så jeg synes at

man skal passe lidt på med at sige at han er en helt og jeg synes

ville vi fra dansk side selvfølgelig have en forventning om

ville udlevere den person til retsforfølgelse i danmark og selv om der kan være

vi holde fast i at en opholdstilladelse ikke er den rigtige vej at gå hvis han sætter sine ben på dansk jord

der kan være startet en relevant debat

men vi har jo løbende diskussioner om hvor grænserne for overvågning går uanset

snowden havde været her eller ej i forhold til overvågning af danskere fra amerikansk side

i en række svar til folketinget og nu citerer jeg fra et svar til folketinget justitsministeriet kan oplyse at politiets efterretningstjeneste ikke har grundlag for at antage at amerikanske efterretningsaktiviteter på ulovlig vis er eller har været rettet mod danmark eller danske interesser og det sidste kan måske så berolige nogle herinde herunder danske ministre eller medlemmer af folketinget jeg synes bare

lækker oplysninger med det formål at starte en

hvis man lækker oplysninger som har det resultat at det kan skade en af vore tætteste allieredes muligheder for at lave efterretningstjeneste rettet mod for eksempel terrororganisationer

diskussion og dér er vi altså ovre efter

jo også er kommet frem men men hvorfor er dansk

tilfreds med at edward snowden sidder i moskva på putins nåde

sidder hvor han kan blive afpresset af den russiske efterretningstjeneste eksempelvis afpresset fordi man til august skal tage stilling til om han fortsat må opholde sig i rusland eller om han skal udleveres til hård straf

for eksempel der opholdt sig på den russiske ambassade hvad har han fortalt til de russiske folk dér det ved vi jo ikke hvad fortæller han

han fortalt noget til kineserne som kan skade amerikanske interesser og som måske

også direkte eller indirekte kan skade europæiske interesser herunder danske interesser det ved vi ikke

useriøst at man på det her grundlag

en fair retssag hvilket betyder at han har mulighed for over for offentligheden at begrunde hvorfor han gjorde det han gjorde

at han faktisk forsøgte over for sin overordnede at gøre opmærksom på de her

og den type masseovervågning der fandt sted så når ordføreren for dansk folkeparti står og siger at

jeg gerne spørge hvordan skader det usa som allieret at usa overvåger helt legitime europæiske demokratiske institutioner hvordan svækker det usa hvordan svækker det usa at at de overvåger merkels telefon

altså en privat virksomhed det vil jeg gerne høre ordførerens

at give en fordel hvis det er rigtigt til personer og grupper og lande som vi vel ikke ønsker skal have en fordel

løbende er der altså vi overvåger jo hinanden

i danmark er der jo også overvågning når borgere går ind på hjemmesider der

med i hvilke hjemmesider man går ind på men hvis der på et tidspunkt kommer en mistanke mod en borger har myndighederne mulighed for med en dommerkendelse at gå ind og se hvilke hjemmesider man har besøgt

en mistanke rettet mod en borger om at vedkommende ønsker at være involveret i en terrororganisation og

det måske meget fornuftigt at der er de muligheder

men hvis edward snowden udelukkende ønskede at rejse en intern debat

var én ting men han har også afsløret noget

institutioner overvågning af statsledere overvågning af private virksomheder synes ordføreren virkelig ikke at det er en relevant debat og kunne vi have fået den

at der blev svaret og det er så vidt jeg kan se af justitsministeriet at

også forstå at både den danske udenrigsminister og den danske statsminister har rejst det her over for deres amerikanske partnere og sagt at

foregår på ulovlig vis nødt til at fastholde at hvis en dansk efterretningsagent havde lækket oplysninger som kunne skade danske interesser

af én særlig grund nemlig at enhedslisten plejer at være et parti som sætter retssikkerheden højt

i lighed med radikale venstre ikke plejer at argumentere for særlove

mennesker som af en eller anden grund

at enkeltsager kan være anledning til at lave generelle lovændringer som gælder for alle i lignende situationer

grundlæggende retssikkerhedspræmis

åbenbart ikke i den her sag

som danmark skulle give edward snowden ophold på og skal det være folketinget som giver et bestemt menneske ophold i danmark

enhedslisten med det her forslag lægger op til

retsforfulgt i deres hjemland den slags har vi rent faktisk lavet love om vi har jo love som sikrer at mennesker

bliver vurderet og hvis de danske myndigheder er enige i at et menneske står til politisk forfølgelse

vi ikke har tillid til det pågældende lands retssystem får man asyl

enhedslisten mener at edward snowden skal have er det det der skal være opholdsgrundlaget

også og set med mine briller synes jeg også umiddelbart at han via sine læk har været med til at sætte fokus på en problemstilling og en overvågning som har ført til en verdensomspændende og

særdeles vigtig diskussion

det har han givetvis det indrømmer han jo også selv

og den eventuelle sikkerhedsrisiko de her oplysninger kan udgøre i forhold til eksempelvis terror det ved jeg

til en retsinstans at afgøre det og den retsinstans er altså det amerikanske retsvæsen så med baggrund i at vi

en så kompleks handling som snowden har begået kræver en retslig afgørelse

grunden til at amnesty ikke mener at han vil få en ret fair retssag er at sagen ikke

hjem og møde offentligheden han

for hvorfor han har gjort det han har gjort men normalt i hvert fald i min historik har det altid gjort indtryk på det radikale venstre hvad amnesty international siger

som alle andre der søger asyl bliver vurderet ud fra

rejst

det står der fordi vi godt ved ligesom ordføreren ved

snowden ikke er berettiget til asyl i danmark med den nuværende

ændre asyllovgivningen med udgangspunkt i snowden vi ønsker at han skal have opholdstilladelse i danmark som også en lang række menneskerettighedsorganisationer har opfordret til fordi vi ikke ønsker at edward snowden skal have en hård straf bag lukkede døre i usa

de radikale om når de radikale jo godt ved hvad dansk udlændingelov er hvad dansk asyllov er hvorfor afviser de så den mulighed vi

at vi laver love som gælder

kom med alle mulige andre som de også syntes vi skulle vurdere eller forkaste her i folketingssalen

personer her i folketingssalen

skal laves om på baggrund af en enkelt sag så lad os tage den diskussion

grundlæggende forkert at tage enkeltpersoner og diskutere deres ophold

til usa såfremt de ikke står til dødsstraf

så fundamentalt uenige i den her sag

på baggrund af at vi ikke skal stå her i folketingssalen og tilkende ophold til enkeltpersoner vi bliver nødt til at stå på det generelle

kan blive begyndelsen jeg synes vi skal anerkende snowden for den

debat han trods alt har sparket gang i men folketinget kan ikke behandle asyl til edward snowden jeg er meget enig med den radikale ordfører i at det må

efter vores gældende regler som jo i øvrigt giver mulighed for ophold hvis man er individuelt og konkret forfulgt

det må være dem der tager stilling til det han opholder sig ikke her

derfor virker det en smule mærkeligt at vi skal stå her og behandle

det han har begået kriminelt det kan jeg ikke vurdere jeg har ikke alle oplysninger i sagen jeg aner ikke hvad der er op og ned i

det her lokale der er i stand til at have det overblik og den viden om hvad det er der er foregået til at kunne afgøre

er op og ned i den her sag det må være op til en domstol hvis hvis det skal vurderes jeg vil så godt sige at jeg synes det interessante ved den her sag

synes jeg at jonas christoffersen

kommer fra institut for menneskerettigheder sagde noget meget meget rigtigt edward snowden er katalysator for en debat som viser at vi skal have gode demokratiske kontrolinstanser

jeg synes det er der vi skal tage fat og det er også derfor at sf i dag har fremlagt en lang række forslag til hvordan vi kigger på

vi har fremlagt en lang række forslag og det er der hvor vi

og retsforfølgelse det afviser sf men sf synes at snowden har rejst en rigtig vigtig debat

når vi gerne vil bruge hans oplysninger når vi er glade for den debat som han rejser at vi så også hjælper ham at vi hjælper ham til at undgå en hård straf som vil blive givet i en retssal bag lukkede døre er det ikke et svigt af edward snowden som sf

hårdt retssystem som virkelig er tough

andre ting som vi i danmark ville synes var småting det kan vi være politisk uenige i men det er amerikanernes afvejning af hvordan de vil indrette deres retssystem det kan jeg altså ikke blande mig i her fra

med sikkerhed imod udvisning med sikkerhed imod retsforfølgelse det undrer mig at sf svigter edward snowden i dag og ikke kan støtte

må være op til amerikanerne at vurdere det hvis de begærer ham

jeg har i hvert fald ikke mulighed for at kunne sagsbehandle det her

fra folketingets talerstol jeg tror vi er nødt til at overlade det til de rette myndigheder hvis edward snowden skulle søge asyl eller ophold

hvis han står

nogle meget meget urimelige forhold jamen så er det jo noget

skal tage med ligesom når vi vurderer alle andre sager akkurat som den radikale

at nsa har aflyttet fuldstændig legitime demokratiske

i europa vi ved at fem og tredive statslederes telefon er blevet aflyttet herunder

at private virksomheder er blevet aflyttet vi ved at

institute er blevet aflyttet

op

at den her debat er vigtig debatten er vigtig og den kunne været taget hvis edward snowden ikke havde lækket de her informationer så vi vil gerne have hans informationer men vi vil ikke beskytte

foregået på den og den måde og at det hænger sådan og sådan sammen det er ikke op til os i folketinget at vurdere det det må være det amerikanske retssystem hvis

hvis han vender tilbage til usa det er altså ikke noget som jeg synes vi kan blande os i herfra

har vi udmærkede regler der dækker det felt og der ville snowden også komme i betragtning såfremt

den debat om masseovervågning som kører lige nu i både den danske

internationale offentlighed det er selve grundlaget i et demokratisk retssamfund at myndighederne værner om borgernes retssikkerhed og privatliv snowden

ansvar svigtes den amerikanske spiontjeneste nsa

masseovervåger borgere interesseorganisationer virksomheder og politikere i selv nært allierede lande det skaber en berettiget frygt

nsa kigger med når vi sender mails eller taler i telefon med hinanden at der foregår industrispionage imod vores virksomheder at danske politikere og politiske institutioner overvåges som det er sket under klimatopmødet i københavn eller som det er sket med den tyske kansler merkels telefon jeg mener at debatten om masseovervågning er vigtig og jeg mener at den danske regering skylder befolkningen svar på hvilket samarbejde der foregår mellem den danske og den amerikanske efterretningstjeneste

overvåger danskerne med eller uden aftale med de danske myndigheder jeg mener at snowden fortjener støtte fra os i form af en opholdstilladelse

der ingen tvivl om at han havde fået vestlig støtte og en hjælpende hånd men snowden er amerikaner så et flertal i folketinget vil lade ham i stikken jeg synes ærlig talt at det er pinligt vi ved at snowden står over for en lukket retssag og vi ved at han kan forvente en hård straf skulle vi være i tvivl kan vi bare se på hvad der skete med

bradley manning som har fået en hård straf for netop at være whistleblower spørgsmålet vi tager stilling til i dag er om vi skal acceptere en hård straf til snowden det mener jeg ikke men afvisningen af ophold til snowden er ikke bare pinlig det er også dumt

snowden opholder sig i rusland på putins nåde hvilke fordele har vi i at snowden risikerer at blive presset til at udlevere oplysninger til den russiske efterretningstjeneste om danmark om nato eller eu det er mig fuldstændig uforståeligt at den sikkerhedstrussel overhovedet ikke bekymrer flertallet i folketinget

taler enhedslisten og herre uffe elbæk ikke om at give snowden asyl det er ikke det folketinget tager stilling til der tales heller ikke om at ændre asylreglerne som det har været forsøgt fremstillet af flere partier

mediedebatten der er tale om at vi fra dansk side skal tilbyde snowden opholdstilladelse i danmark det er ikke et hypotetisk spørgsmål som det også er blevet sagt i debatten op til diskussionen i dag det er et konkret beslutningsforslag som vil gøre det muligt

for snowden at komme væk fra moskva og komme væk

ikke et sekund i tvivl om at fik han den

ville han tage den det har været fremført

udleveringsaftaler med usa kan medføre at snowden automatisk skal udleveres til usa men det holder ikke for det spørgsmål handler om politisk vilje vil et flertal i folketinget sikre snowden ophold i danmark uden at risikere retsforfølgelse og udlevering som vi foreslår med det her beslutningsforslag

vi give ham den mulighed men det tør et flertal i folketinget ikke når det gælder kampen for retten til information kampen for retten til ytringsfrihed kampen for retten til borgernes grundlæggende ret til at leve uden overvågning og masseovervågning gælder den kamp kun

enhedslisten støtter at give whistlebloweren edward snowden opholdstilladelse

rejst en vigtig demokratisk debat synes vi skylder snowden en hjælpende hånd

synes vi skylder snowden at have en smule af det mod som han har haft til at gå op imod den amerikanske regering som er gået langt langt

oplysninger eksempelvis til den russiske efterretningstjeneste

og det er at stemme for det forslag som enhedslisten og

det vil få snowden ud af kløerne på putin jeg ved ikke alt

han har men jeg ved at det er noget vi kan gøre

undgå en lang og hård straf bag lukkede

oplysninger af militær karakter

samtidig ikke ønsker at hjælpe ham så han ikke kan blive tvunget til at udlevere dem til putin det forstår jeg ganske enkelt ikke jeg synes det er en sikkerhedsrisiko som et flertal i folketinget burde tage seriøst

og herre uffe elbæk folketinget en mulighed for at reagere

anelse naivt at tro at russerne ikke allerede har taget sig betalt for at give edward snowden opholdstilladelse

hongkong og de kinesiske myndigheder har

at fremstille en person på en lidt for positiv måde

og det må vi så tro på altså edward snowden havde da også

under på at han ikke ville lække fortrolige oplysninger det troede man også på men

fra amerikanernes side så kan herre nikolaj villumsen ikke se at det måske er et

at menneskerettighedsorganisationer at politikere i nært allierede lande bliver overvåget af den amerikanske efterretningstjeneste ja sågar at man ude på amager under klimatopmødet

har rejst en vigtig debat jeg synes vi skylder ham

give ham opholdstilladelse i danmark

var meget bekymret over at der var oplysninger sikkerhedsrisiko blandt de

ting man mente han havde lækket der undrer det mig bare at

på putins nåde men kan opholde sig i sikkerhed

være meget rimeligt hvis den person

satte sin fod på amerikansk jord

om at udlevere personen at amerikanerne

villumsen ikke mene at det ville være meget naturligt at den danske stat så kom med et sådant

værd at bemærke at herre nikolaj villumsen og herre uffe elbæk jo lægger det i det som de gerne vil lægge i det de hører det som de gerne vil høre og som passer ind

terrororganisationer

hjulpet lande som vi har en interesse i at amerikanerne holder lidt øje med den del er ligesom slet ikke med i argumentationen fra enhedslistens

forskellen på dansk folkeparti og enhedslisten i den her sag er at enhedslisten faktisk går op i borgernes retssikkerhed vi mener faktisk det er et grundlag for en demokratisk retsstat

ikke er sådan at når herre og fru jensen sidder og sender mails til hinanden eller ringer og fortæller hinanden at de elsker hinanden så lytter den amerikanske efterretningstjeneste med det er grundlaget i en demokratisk retsstat og det er et grundlag som vi skal forsvare

snowden opholdstilladelse så han bliver beskyttet efter at have hjulpet med at få rejst en vigtig debat jeg er rigtig rigtig trist over at dansk folkeparti anerkender at han har rejst en vigtig debat men ikke ønsker

det har været en nødvendig debat om hvor langt staten kan og bør strække sig ind i menneskers privatsfære i liberal alliance bryder vi os bestemt ikke om stater der overspiller deres rolle og benytter sig af trusler om terror

at udvikle en generel overvågning af borgerne det fører til et fattigere samfund når vi ikke ved hvornår staten lytter med i sagen om edward snowden mener vi det er rimeligt når danmark og europa lægger pres på usa for at sikre ham en fair behandling en ordentlig retssag og at retssikkerheden overholdes hvis edward snowden søger opholdstilladelse i danmark skal han vurderes efter de samme principper som andre borgere der søger opholdstilladelse i danmark en opholdstilladelse gives ikke her fra folketingssalen men fra de myndigheder vi har overdraget ansvaret til at modtage en borger fra usa og sikre at denne ikke kan blive udleveret til retsforfølgelse

usa hvis man i usa vurderer at en retssag er påkrævet er dog ikke noget vi kan bakke op om vi diskuterer gerne retsprincipper med amerikanerne og vi kan bede dem stikke piben ind i forhold til deres hang til global overvågning men vi mener ikke at denne sag skal være anledning til en fuldstændig omkalfatring af samarbejdet mellem danmark og usa der betyder at vi skal opsige nuværende aftaler om retsligt samarbejde liberal alliance stemmer nej

snowden ikke vil opnå en fair retssag

det er jo vigtigt at understrege endnu en gang at edward snowden gerne vil hjem

til ansigt med den amerikanske offentlighed

får han ikke chance for det han får ikke chance for at møde en jury han får ikke chance for at fremføre sine argumenter over for den amerikanske offentlighed

meget gerne kæmpe for at edward

altså edward snowden vil gerne hjem men han kan ikke komme hjem

der bliver stillet for øjeblikket hvis han ellers vil have en fair retssag

for det forslag som enhedslisten og herre uffe elbæk kommer med i dag

at det bare skal behandles som en asylsag så ved man godt at efter gældende dansk asyllov får snowden ikke ret til opholdstilladelse i danmark

i vil hjælpe edward snowden eller vil i ikke hjælpe

i danmark

vi skal ikke sidde og lave enkeltsagsbehandling af opholdstilladelse i folketingssalen så så det er også et argument for det

stedet for nu at gentage hvad alle andre ordførere har sagt af vise ord

denne edward snowdens motiv for det han har gjort

hvis det var tilfældet ville denne mand så ikke have taget alle disse mange millioner dokumenter han har stjålet og fremlagt dem på én gang ville han ikke

er hvad jeg ved nej det gjorde han ikke det var ikke det han gjorde han har for det første

lidt påfaldende stjålet millionvis dokumenter uden at det var nødvendigt for at afsløre onde usa hvorfor gjorde han det det andet der er påfaldende er

til medierne

man lige få noget ny medieomtale

man lige igen være på forsiden af alle aviserne

jeg synes bare det er påfaldende at en mand der ønsker at redde hele verden ikke fremlægger al sin dokumentation på én gang jeg synes det er lidt påfaldende derfor sad jeg og tænkte gad vidst hvad hans motiv egentlig er det spørgsmål synes jeg ikke rigtig at der er kommet svar på vi er fra konservativ side enige med ministeren og regeringen i at han

i danmark besluttet af folketinget for det er ikke folketingets opgave at beslutte hvem der skal have opholdstilladelse i danmark og hvem der ikke skal have det vi fastsætter i folketinget de love og regler

er der sagsbehandlingen finder sted nemlig ude

så vi kan ikke støtte beslutningsforslaget fra herre uffe elbæk og

god republikaner han har sagt at amerikansk patriot han har sagt at grunden til at han lækker det her er

det overskrider hans retsfølelse i forhold til

de regler der er i usa om at beskytte

han går ikke og lækker det drypvis

og de medier er ikke hvem som helst

guardian det er der spiegel to af dem fik pulitzerprisen i sidste uge så det

det er jo godt at herre uffe elbæk synes det er fint at jeg har gjort mig nogle overvejelser på vej til den her debat det kunne være at ordføreren for forslagsstillerne

gjort sig nogle overvejelser ikke bare

og

ulovlig aflytning i andre lande

det skal jeg heller ikke forholde mig til det må andre lande og andre landes myndigheder forholde sig til og så må de tage affære ud fra det

hvis der er lande eller personer der uberettiget

og det sker det sker at andre lande foretager overvågning i danmark

til at lave virksomhedsbesøg og så videre uden at have en dommerkendelse nogle gange er det berettiget i vores optik nogle gange er det ikke og så videre så vi har jo en løbende debat senest er eu domstolen nået frem til

debat i danmark så vi har løbende og hele tiden en debat i danmark

vigtigt at vi ikke har mere overvågning end højst nødvendigt derfor har vi debatten i forvejen og den har edward snowden overhovedet ikke bidraget til

gik frem offentligt og risikerede både sin karriere

ligefrem sige sit liv

hvert fald satte hele sit liv på spil hvorfor gjorde han det

offentligheden burde have kendskab til han havde gennem

situationer taget kontakt til sine overordnede for rent faktisk at få dem til at reagere på den viden han sad inde med

gjorde de ikke og derfor valgte han noget som er meget meget usædvanligt og det er det vi ellers normalt plejer at sige er prisværdigt nemlig når der er en whistleblower som på vegne af almenvellet rejser nogle fuldstændig vigtige demokratiske spørgsmål

det var det edward snowden gjorde

tog informationerne med til hongkong

og så gav han informationerne videre til en række af de mest seriøse medier vi overhovedet har i verden i dag

spiegel et cetera to af dem fik for øvrigt i sidste uge pulitzerprisen for de afsløringer

hvad er det så for afsløringer i starten

virkelig tale om masseovervågning af amerikanske borgere det var i sig selv en

i løbet af det sidste halve år er der kommet den ene oplysning efter den anden og det er så overvældende at jeg tror der rigtig rigtig mange der slet ikke kan rumme det lad os bare tage nogle få af dem legitime demokratiske institutioner er blevet overvåget i ikke bare usa men i europa op til fem og tredive statslederes persontelefoner

er blevet aflyttet private virksomheder er blevet aflyttet ngo

for et samfundsliv vi ønsker hvor meget

undertegnede har det jo sådan at danske borgere har ret til et privatliv de har ret til et privatliv når det handler om computeren de har ret til et privatliv når det handler om deres telefon

har gjort at vi for første gang kan tage den her diskussion i en offentlighed det har også fået nogle konsekvenser selv obama er gået ud og har sagt at man har

overvåget i for høj grad det har rejst en stor kritisk debat rundtomkring i europa og i usa

en ting er at vi ikke kan få et flertal for forslaget men jeg er glad for at langt de fleste partier faktisk mener at det er en vigtig debat det paradoksale er så bare at vi gerne vil have informationerne fra den pågældende men vi vil ikke beskytte manden men lad os nu kigge på det gode ved det her det er at langt de fleste af partierne i folketinget i dag har givet udtryk for

en vigtig debat at vi skal beskytte danske borgeres ret til privatliv og at vi skal kunne diskutere den masseovervågning der finder sted overskrider den de retslige grænser vi ellers normalt definerer når vi siger at vi lever i et demokratisk samfund derfor

hvor vi selvfølgelig også vil forsøge at invitere edward snowden ind i debatten så vi får mulighed for at stille ham nogle af de spørgsmål

mange har på sinde også her i folketingssalen givetvis kan han jo ikke være der i egen person men så

at se om vi kan få ham på i i kraft af et link

i europa parlamentet og europarådet og jeg håber selvfølgelig på at det samme kan blive tilfældet

vi så kan få den principielle debat og alle de tvivlsspørgsmål

det er paradoksalt at så mange partier mener

en vigtig debat og vi kunne have fået den uden informationerne fra edward snowden

forslagsstillerne skal gøre det helt klart at chikane mod politibetjente fængselsfunktionærer og andre offentligt ansatte tjenestemænd straffes i skærpende retning lad mig allerede her starte med at slå fast at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget

tværtimod

når offentligt ansatte herunder polititjenestemænd og fængselsfunktionærer udsættes for chikane trusler og vold

krav på beskyttelse og der skal ikke herske nogen tvivl om

ændre de eksisterende regler hvis det viser sig at de ikke er gode nok

vi kan blive bedre til at håndtere og modvirke chikane trusler og vold mod ansatte i det offentlige men jeg mener ikke at initiativer der er nævnt i beslutningsforslaget er vejen frem og det er der flere grunde til dem vil jeg komme nærmere ind på nu i sammenhæng med de enkelte dele af beslutningsforslaget beslutningsforslaget indeholder som nævnt tre initiativer det første initiativ går ud på at straffen for chikane mod offentligt ansatte tjenestemænd skal være den samme uanset om chikanen finder sted i tjenesten eller i fritiden når chikanen sker i forlængelse af vedkommendes tjenestemandsfunktion straffeloven indeholder som bekendt særlige regler om overfald på personer der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv straffelovens § en

mod vold trusler og fornærmelig tiltale

det er vigtigt at slå helt fast at de to bestemmelser altså både omfatter situationer hvor offentligt ansatte overfaldes med vold trusler eller fornærmende tiltale i arbejdstiden og situationer hvor offentligt ansatte overfaldes uden for arbejdstiden i anledning af tjenesten eller

og oplyse om at østre landsret i to tusind og

blev tillagt skærpende betydning at en trussel mod en offentligt ansat var fremsat over for den forurettede uden for arbejdstiden så hvis jeg tog

jeg i virkeligheden kunne komme til at gennemføre en nedsættelse af strafniveauet i de sager hvor offentligt ansatte chikaneres uden for arbejdstiden

er nogen der synes er en god idé og regeringen kan

støtte den del af beslutningsforslaget

det andet initiativ

skal udgøre en særlig strafskærpende omstændighed hvis chikane er rettet mod en offentligt ansat tjenestemands nærmeste familie når chikanen sker i forlængelse af vedkommendes tjenestemandsfunktion der skal ikke være nogen som helst tvivl om at chikane og trusler mod en offentligt ansats familie er udtryk for en særdeles modbydelig form for adfærd der selvsagt ikke må finde sted heldigvis tyder meget på at det hører til sjældenhederne at pårørende udsættes for vold og trusler på grund af deres forhold til en offentligt ansat rigsadvokaten oplyste således i efteråret to tusind og tretten til brug for besvarelse af et spørgsmål fra folketingets retsudvalg at man ikke umiddelbart havde kendskab til og heller ikke ved søgning i trykt retspraksis havde fundet domstolsafgørelser vedrørende overtrædelse af for eksempel straffelovens § to hundrede og fire og fyrre om vold eller § to hundrede og seks og tres om trusler hvor den forurettede har været en nær pårørende til en person omfattet af straffelovens §

og hvor det var godtgjort at overtrædelsen var begået i anledning af den pågældendes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv

kan jeg oplyse at rigspolitiet i efteråret to tusind og tretten iværksatte en landsdækkende kortlægning af omfanget af sager om chikane trusler og vold mod politikredsenes ansatte der blev for perioden to

første juli to tusind og tretten identificeret i alt to tusind

hundrede og en og firs sager af betydning for kortlægningen her var der kun to sager der handlede om trusler fremsat direkte mod den ansattes pårørende det siger jeg

at forholdet er begået i anledning af offentlig tjeneste eller hverv

her foreslås det at normalstraffen for overtrædelse af straffelovens § en

en person i offentlig tjeneste eller hverv med vold eller trusler om vold og §

en person i offentlig tjeneste eller hverv med fornærmelig tiltale skal fordobles hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet

ved straffens fastsættelse i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen

er grundlag for at gennemføre denne del af beslutningsforslaget

gerne understrege at regeringen tager skarpt afstand fra alle former for chikane og trusler mod offentligt ansatte rigspolitiet nedsatte i august to tusind og tretten en arbejdsgruppe blandt andet med deltagelse fra politiforbundet for at belyse om der var behov for nye tiltag for at forebygge og håndtere chikane mod ansatte i politi og anklagemyndighed arbejdsgruppens rapport bygger på konklusionerne fra landets tolv politikredse politiet i grønland politiet på færøerne politiforbundet statsadvokaterne og politiets netværkspsykologer som det fremgår af rapporten der er sendt til folketingets retsudvalg den tolvte februar to tusind og fjorten vurderede arbejdsgruppen at de eksisterende regler i blandt andet straffelovens § en

tyve sammen med reglerne om tilhold med videre giver mulighed for såvel effektiv forebyggelse som strafforfølgning

mod ansatte i politi og anklagemyndighed uanset om forholdet begås mod den pågældende under dennes udførelse af tjenesten eller i fritiden i anledning af tjenesten arbejdsgruppen anførte på den baggrund at der ikke umiddelbart

fremkom arbejdsgruppen i rapporten med en række konkrete forslag til initiativer og anbefalinger

uddannelse arbejdsmiljø og italesættelse jeg kan oplyse at rigspolitiet og rigsadvokaten er i fuld gang med at følge op på netop de tiltag rigspolitiet arbejder i flere forskellige spor med opfølgning på rapporten det spor som vedrører registreringspraksis forventes afsluttet med et produkt i første halvår

og det spor som vedrører de arbejdsmiljømæssige forhold forventes afsluttet inden årets udgang rigsadvokaten står for opfølgning på det spor der vedrører strafforfølgning og forventer at være klar med nye retningslinjer om reglerne om blandt andet tilhold og opholdsforbud omkring sommeren

lad mig her til slut

herunder de personalegrupper der særlig er udsat for chikane

ændre de gældende regler hvis der er behov for det

med stor interesse fulgt det arbejde som både rigspolitiet og politiforbundet har

min opfattelse at reglerne i straffelovens §

og reglerne om tilhold og opholdsforbud giver den nødvendige beskyttelse

nødvendigt med ny lovgivning de forbedringer kan de relevante myndigheder gå i gang med med det samme som jeg lige har nævnt

rigspolitiet og rigsadvokaten allerede godt i gang med de initiativer som arbejdsgruppen har peget på og kommer der mere frem handler vi også gerne på det

og jeg må sige at rigspolitiets

så det skuffer mig noget at regeringen ikke er villig til at sætte handling bag

smukke ord som justitsministeren også udtrykker her

er ret mange tilfælde af at familier bliver chikaneret og truet altså i

der er for eksempel en politimand der har fået en sms hvor bladet

snakker med både politiforbundet og menige politibetjente er

har været og som jeg nævnte har vi gennemgået lidt over to tusind sager og der har de to af dem omfattet familiemedlemmer men det er selvfølgelig to for mange jeg redegjorde for den arbejdsgruppe der har været

hel masse andre altså dem der ved hvad det her handler om derfor synes jeg at det må være vigtigt at følge de anbefalinger som dem der ved hvad det

men det jeg siger når jeg afviser beslutningsforslaget

er at de ting der peges på her ikke er de rigtige fordi det vil føre til blandt andet en risiko for at vi kan give endnu lavere straffe fordi man skal sidestille

sket i fritiden eller i arbejdstiden og det tager ikke højde for at der allerede er en dom som har sagt at det skal tillægges skærpende omstændigheder at det er foregået i fritiden så beslutningsforslaget hvis jeg må være så ærlig er ikke gennemarbejdet godt nok og derfor kan man ikke

den her sag er for alvorlig til jeg må sige til justitsministeren når man snakker med politiforbundet og menige politifolk

siger de at der er langt flere af de her chikanesager end

nu registrerer man har man besluttet fremadrettet alle sager hvis det nu viser sig at der er flere sager ti eller tyve sager næste år

de konkluderede at det sådan set ikke var lovgivning der var behov for men

det synes jeg er vigtigt og gode ting men jeg afviser ikke at der kan komme lovgivningsmæssige skærpelser eller initiativer

er nogen der kan pege på præcis hvordan det skal formuleres og hvordan det skal gøres så er jeg med for det her er en dagsorden som jeg tror

og til anklagemyndigheden om at man skal tage de her sager meget alvorligt og sørge for at der bliver rejst nogle sager det er det ene det andet er at som lovgivningen

er det jo ikke strafbart at der holder en flok med

uden for en politimands børns børnehave og kigger ind over hegnet hver gang man afleverer børnene

bliver afsluttet inden årets udgang

står rigsadvokaten for opfølgning på det spor som vedrører strafforfølgning og der forventer man at være klar med nye retningslinjer om reglerne om blandt andet tilhold og opholdsforbud omkring sommeren

så arbejdet er sat i gang og forventes afsluttet allerede denne

som justitsministeren har sagt viser rigspolitiets rapport at der fra

tretten har været to tusind tre hundrede og en og firs sager om vold og trusler om vold chikane mod politifolk og det

generelt problem i fjerde kvartal og tolv var der ifølge danmarks statistik anmeldt seks hundrede og

mod en offentlig myndighed i fjerde kvartal

var det tal steget til otte hundrede og tre og tres sager om vold og trusler om vold mod politifolk socialarbejdere fængselsbetjente og buschauffører

vi skylder at tage den her sag også lidt mere alvorligt end jeg synes justitsministeren og regeringen gør og at det er derfor vi

ikke tør stå frem med navns nævnelse af frygt for repressalier fra kriminelle men

frem og siger jeg kigger over mine skuldre hver eneste dag jeg kører hjem fra arbejde jeg kører også en bestemt rute hvor jeg kan holde øje med

der følger efter mig det er altså en politiassistent

der til daglig arbejder med rocker bande grupperinger og han siger jeg bliver truet hver eneste uge på mit arbejde ikke trusler om at

det gør ondt at få en brosten i nakken

man vænner sig til det man kan jo vænne sig til meget siger han han kalder sig som

skræmmende at de politifolk som vi har sat til at håndhæve de love og regler vi vedtager i folketinget

i to tusind og tolv viser at hver anden politibetjent har oplevet at blive

det er da noget vi skal tage alvorligt og når man lægger den linje som

den her accept af situationen så kommer man til at vænne sig til

ikke er vilje til at gøre andet end at sætte gang i et udvalgsarbejde som ikke engang tager stilling til om strafniveauet er det korrekte det

beskriver bare hvad strafniveauet er

jeg tror ti til tyve dages fængsel hvis man ikke tidligere

sager hvori der udøves ordinær vold medfører i dag

førstegangsovertrædelse tyve til tres dages fængsel tyve til tres dages fængsel

meget meget lidt

vi ser den her stigning er at det er meget

op til at der sker en fordobling ikke af strafferammen som er høj nok men af det der er normalstraffen hvis den person der begår

dømt for personfarlig kriminalitet

de sager hvor der er tale om om at det her er noget rocker bande medlemmer bruger til at chikanere politifolk og

det er skuffende meget skuffende at regeringen ikke vil være med til at se på strafferammen men

og al mulig andet der har været masser af undersøgelser

være skudt til hjørne og igen og igen ser vi at det har den konsekvens at kriminelle elementer bliver ved med at udnytte den lempelige lovgivning vi har til at true flere og flere politifolk fængselsbetjente og andre der bare passer deres arbejde

det for det er meget meget vigtigt at vi tager den her udfordring

ville vi ikke kunne opretholde den tryghed for danskerne som vi socialdemokrater vil gøre alt

at sikre lad mig indledningsvis understrege at vi socialdemokrater ikke

der ikke kan finde ud af at overholde de spilleregler der gælder i vores samfund

vil give en effekt end ikke politiet selv eller deres faglige organisation mener at det er vejen til mindre chikane

kan ske er at vi helt undgår at tjenestemænd udsættes for chikane

er dermed det absolut bedste redskab jeg må desuden bemærke at forslagsstillernes første initiativ går ud på at straffen for chikane mod offentligt ansatte tjenestemænd skal være den samme uanset om chikanen finder sted i tjenesten eller i fritiden

jo allerede i dag jævnfør straffelovens

tiltale bestemmelserne omfatter både situationer hvor offentligt ansatte overfaldes med vold trusler eller

i anledning af tjenesten eller hvervet

tjenestemand så er vi socialdemokrater også på det område fuldstændig enige i målet målet

ikke enige i midlet

at rette sin utilfredshed mod familier til eksempelvis en politimand eller fængselsbetjent og heldigvis sker det meget sjældent og der er også allerede i dag mulighed for at straffe på baggrund af dette

at det er politiets eget ønske at netop denne type sager forebygges hellere end at strafferammen

nærmeste familie når chikanen chikanen sker i forlængelse af

chikane allerede i dag er det muligt for vores dommere at give en hårdere straf ved gentagen chikane

chikane at straffe hårdere derimod er det afgørende at klæde politifolkene

potentielle chikanører og løse konflikterne inden de eskalerer vi socialdemokrater

meddele at vi socialdemokrater ikke kan støtte

de virker ikke helt så så godt som vi havde håbet

intimiderende adfærd over for tjenestemænd eller deres familier uanset

en kendt sandhed at med lov skal land bygges som der står i fortalen til jyske lov fra tolv en og fyrre der står så også at hvis enhver passede sit og gjorde som man skulle så var der ikke behov for

behov for fængsler men nu fordi det er sådan at mennesket er en synder så er der behov for politiet og for love lov og orden er altså noget vi i dansk folkeparti værner om som

det mest afgørende

som overtræder landets love selvfølgelig skal pågribes og stilles for en dommer og dømmes hvis de er skyldige er jo simpelt hen fundamentalt for vores retssamfund vi har sat politiet til at

at politiet udøver et fuldstændig nødvendigt og afgørende arbejde for det betyder at danskerne kan føle sig trygge og at lov og orden ikke erstattes med ren vilkårlighed hvor det altid er forbryderen og den stærkeste der får ret

politiet har det embede at sørge for at landets love

når politiet på grund af deres

bliver chikaneret

og når der nu er som venstres ordfører også

man kan selvfølgelig godt levere en lang

man så ikke gør noget alligevel men jeg mener bare at der skal skrides ind at der skal skrides meget hårdt ind forleden hørte jeg at den almindelige respekt for politiet simpelt

man kan så sige at mens de sidder i spjældet

vi skal skride hårdt ind mod det her og det skal vi jo ikke kun gøre for politiets skyld det skal vi gøre for lovenes skyld og det skal vi gøre for danskernes skyld sådan at almindelige ordentlige danskere i tillid kan gå på gaden og at de kan være forvisset om at de kan føle sig trygge

i radikale venstre at det her beslutningsforslag er løsningen på problematikken og det skyldes

ønsker at straffen for chikane skal være den samme uanset om chikane finder sted i tjenesten eller i fritiden altså når chikanen

chikane og vi fik den alle sammen den tolvte februar i år tror

bestemmelserne omfatter både situationer hvor personer udsættes for vold trusler eller fornærmelig tiltale med videre i arbejdstiden under udførelsen af tjenesten herunder situationer hvor de pågældende personer uden for arbejdstiden må anses for at være trådt i tjeneste

situationer hvor de pågældende personer udsættes for vold med videre uden for arbejdstiden i anledning af tjenesten

ret sort på hvidt i noget vi har modtaget så sent som i februar

radikale venstre ikke er nødvendigt man kan altid som foreslå at hæve strafferammen

der løser det grundlæggende problem det er ikke at gå til roden

årsagerne til problematikken og

i stedet for tror jeg at man skal gøre mere for at klæde betjentene på

at der foregår en masse forebyggende arbejde i mange miljøer jeg var til den kriminalpræventive dag for nylig og

i dialog med de lokale i vollsmose for blandt andet at undgå

chikane af betjente og

om det radikale venstre virkelig mener at det er fuldstændig fair at et bandemedlem der

en masse personfarlig kriminalitet men ikke tidligere

får tyve til tres dages fængsel for at udøve ordinær vold på en politimand synes

en fair straf der er udmålt

jeg kender ikke den konkrete sag men jeg kan da sige

omstændighed hvis personen tidligere har begået noget kriminelt så hvis der er tale om

benyttet sig af i mange mange år hvor man har sagt at

i men det jeg gerne vil spørge

hvorfor der så er en dalende respekt for politiets arbejde og

jeg synes faktisk ikke at det så

ikke et ondt ord om det men det kan bare ikke stå alene der skal være nogle konsekvenser og der skal være en straf som er til at forholde sig til

at straffen normalstraffen i de her forhold

jeg tror bare ikke på at de

en tynd kop te jeg tror ikke på at det er det der går ind

tog vollsmose op som ét eksempel

stilling til den dalende respekt der er for politiets arbejde og jeg understreger

også for landets loves skyld og det er for den almindelige trygheds skyld det skal være sådan at landets love skal overholdes og det har vi jo altså sat politiet til at sikre

også kan bruges i de her tilfælde hvor det er offentligt ansatte tjenestemænd eller deres familier der bliver udsat for intimiderende adfærd uden at det er en direkte

kunne gå ind og give et polititilhold i tilfælde af

det må altid være en konkret afvejning i hver enkelt sag vi har vurderet det her forslag og

vi prøver at beskytte nogle offentligt ansatte

jo flere af dem vi kan få bag tremmer jo bedre vil det være for den danske befolkning og det håbede

jeg tror på at der er mange andre

muligheder for at løse kriminalitetsproblemer end

løsningerne skal findes ude lokalt det gælder både om at at tage fat om de

håndtere de her situationer det tror jeg er vejen

nu kan være det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt ligesom det er uacceptabelt at det somme tider også går ud over

til de her ansatte

synes vi i sf at vi skal anerkende er et problem og vi synes måske også at regeringen har gjort det blandt andet ved at få nedsat det udvalg under rigspolitiet hvor man også har inddraget fagforeningen i forhold til at forsøge at tage hånd om det her vi må bare sige det er nødvendigt

generet af nogle mennesker mens han var ude som privatperson

så heldigvis blevet sigtet og man kan jo så også håbe at der falder en dom inden længe retsudvalget besøgte på et tidspunkt østjyllands politi jeg tror det var sidste år og her havde man faktisk oplevet

voldsomme problemer med chikane af politibetjente men så havde man fra ledelsens side

en hurtig konsekvens og det berettede man

noget der kan løses med et ledelsesmæssigt ansvar hvor man tager problemerne alvorligt og har en klar politik

en ansat som oplever chikane kan forvente af hjælp og hvordan man følger op

decideret ifølge justitsministeren kan risikere at betyde at

set heller ikke det her og vi synes egentlig det er fornuftigt at der er nedsat en arbejdsgruppe

forbeholde os retten til at se hvad det er for nogle initiativer

vi synes det her er en vigtig problemstilling som der skal gøres noget ved vi kan ikke acceptere at folk fordi de har et job som de udfører på vegne af samfundet bliver forfulgt hverken på deres arbejde eller i fritiden så vi afventer

hører historier om at politifolk eller deres familier udsættes for chikane også når det sker i fritiden netop fordi politibetjente og andre tjenestemænd udfører et stykke arbejde på vegne af os alle sammen er det ekstra vigtigt at der er respekt om såvel deres person som deres funktion og derfor er det også et meget vigtigt signal at sende når vi i straffeloven har en særlig bestemmelse som beskytter ikke kun den person der er bag uniformen men også den funktion der udføres på vegne af samfundet derfor har vi jo særlige straffelovsbestemmelser som pålægger særlig straf hvis man udøver vold eller chikane mod tjenestemænd

at tale grimt til tjenestemænd i

en særlig respekt omkring myndighedsfunktioner for eksempel politibetjente og det klare signal bakker enhedslisten hundrede procent op om enhedslisten kan alligevel ikke støtte de tre forslag der er indeholdt i det her beslutningsforslag for det første er det allerede sådan i dag at man ikke får en mindre straf hvis man chikanerer en politibetjent bare fordi han heller hun har fri sker chikanen eller måske

i anledning af politibetjentens arbejde

det omfattet af den særlige bestemmelse i straffelovens

hundrede og nitten og som det vist også er fremført af andre ordførere findes der jo i dag

det endda fører til højere straf at det sker i fritiden

have en præventiv effekt hvis man som det også foreslås indførte dobbeltstraf til personer der tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet

lignende kriminalitet i dag er det sådan at domstolene som oftest vil lade det føre til en højere straf hvis man dømmes for chikane mod en politibetjent og tidligere har begået personfarlig kriminalitet

af med at pointere at

politiets fagforening rigspolitiet og rigsadvokaten har deltaget som har konkluderet at der ikke er behov for ændret lovgivning så enhedslisten kan ikke støtte

fritiden og det gælder også når det handler

ligesom tre elementer i det her men jeg synes der er to man skal holde lidt væk det ene er findes der ikke også tilfælde hvor det måske er en del af politiets arbejde at der sker noget lidt alvorligt osv jo

skal vi ikke også gøre noget i forhold til nogle grupper og

få dem til at chikanere noget mindre og forebygge i forhold til det jo

handler om dem der er uden for pædagogisk rækkevidde

politiet er i deres privatsfære og dem der generer politiets nærmeste altså deres familiemedlemmer

vi burde kunne stå skulder ved skulder herinde om at tage os af

til at ske man kan jo så sige at den dag de fire partier

forslaget måtte få flertal om vælgerne ønsker det så kan vi jo gøre det til virkelighed det kan vælgerne

få lejlighed til at tage stilling til om under

så skal jeg til sidst bare sige at dengang jeg var i herre

for at vi har haft en debat om emnet så vil

det er noget skuffende at regeringen og regeringspartierne ikke er villige til

gå videre og særlig må jeg sige at jeg er noget skuffet over socialdemokratiet at de radikale

ikke så overraskende men jeg synes egentlig det er noget

justitsministerens hovedargumenter for at afvise forslaget

det ene handler om at den første del kan man udlægge som om der så vil komme mindre straf

den del af beslutningsforslaget det er ikke noget problem

der er nogen der sender et klart politisk signal om

resultatet er meget identisk

i to tusind og otte og man tager heller ikke i den rapport der så er kommet fra rigspolitiet selvstændig stilling til hvorvidt strafniveauet er

hjemme her i folketingssalen

er vi altså nogle partier der mener at det er meget meget billigt sluppet

tyve til tres dages ubetinget fængsel så bliver man endda prøveløsladt efter to tredjedele

for at slå på en politibetjent i uniform eller i fritiden det er meget meget lidt

meget ærgerligt at socialdemokratiet ikke vil være med

en snak om at at vi må undersøge tingene nærmere og

undersøgt det her i mange år og mens vi har snakket og man har haft arbejdsgrupper i rigspolitiet og justitsministeriet

der sket én ting og det er at flere betjente flere fængselsfunktionærer flere buschauffører og flere socialrådgivere er blevet overfaldet

at vi har set en stigning på fem og tyve procent alene fra første kvartal i

og tretten det er altså en voldsom stigning

genfremsætte det her beslutningsforslag i den kommende samling og

socialdemokratiet og justitsministeren til den tid er

findes langt flere end de to sager

jeg forstod justitsministerens udsagn under ministertalen sådan at hvis

at vi tager den her problemstilling meget meget alvorligt

chikane de buschauffører der bliver udsat for

udsat for vold alene fordi de passer deres arbejde

hvordan de love vi har vedtaget rent faktisk bliver forvaltet og administreret

i to tusind og fire

et enigt folketing så vidt jeg erindrer lov om

folketinget om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen

brug af de bestemmelser vi har til

og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post telegraf og telefonhemmeligheden må hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse alene ske efter en

hvor man alligevel fordi det tjener et godt formål kan få lov til

gå ind det kan være fødevaremyndighederne der kommer på besøg på en virksomhed det kan være skat der laver

nogle regler og retningslinjer for det og det er i loven fra to tusind og fire

som ikke kræver retskendelse være varslet fjorten

det har man skrevet

indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige og hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med

ikke reelt i administrationen bliver respekteret af en række ministerier og vi ser berlingske skrev en en artikelserie om det mellem jul og nytår

berlingskes afdækning af tallene fra de sidste syv år viste også at der hvert år faktisk er ethundredetusind

da man lavede en del af de her lovgivningsmæssige hjemler og derfor skylder vi

året efter var der seksten syv og firs og i den redegørelse

hundrede og otte og halvtreds altså en meget meget kraftig stigning

det som justitsministeren må forholde sig til

vi har grundlovens § to og halvfjerds okay vi har retssikkerhedslovens § to om at tvangsindgreb kun må ske hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke

og otte og halvtreds kontrolbesøg

man nægter at oplyse hvor mange der er varslet og man nægter at oplyse hvor mange

det må man jo undre sig over særlig fordi vi har en skatteminister der har sagt at

det vil man gøre noget ved og i dag er der faktisk kommet en fin rapport fra skat

på forskellige områder

har kontrolleret så mange topidrætsfolk for om de betalte skat men man fortæller ikke hvor mange problemer der så

det mening at kontrollere to og halvfjerds topidrætsfolk giver det mening at kontrollere

derfor er det altså ærgerligt

at forholde sig til at skatteministeriet nægter at udlevere de her oplysninger til justitsministeriet

og skatteministeren for det og love at næste år

venstre vil bede om løbende at vi kommer til forhandling om det i folketingssalen for vi synes at retssikkerhed er vigtigt og vi synes

vi få de tal der er nødvendige for at vurdere

af det det skal

være være mine ord på venstres vegne i forhold til den her debat om retssikkerhed

det er medvirkende til at sikre at danmark fortsat er et retssamfund

af gennemgangen af rapporten er det socialdemokraternes opfattelse at der ikke foreligger oplysninger der i praksis i to tusind og tolv har givet anledning til problemer forbundet med retssikkerhedsloven det betyder dog ikke at vi ikke fortsat skal have et koncentreret fokus

det praksisnære og opsynet med lovgivningen på både justitsministeriets og de øvrige ministeriers

med de ord skal jeg takke for denne redegørelsesdebat

når man ser på hvor mange anmeldelser der er kommet bagefter

egentlig noget grundlag for at at der skal være nogen der siger

er et vist antal anmeldelser så er det nok ikke gjort godt nok jeg har hørt at

ude at lave et eftersyn og så var der en af medarbejderne der overhørte at de

acceptere at hvis det er gået igennem og man ikke har fundet noget

er det de fleste prøver på at leve op

de fleste af virksomhederne der får besøg gør hvad de kan for at have orden i sagerne

faktisk til gene og ulempe hvis

hvis der er nogen der føler at

landbrug skat eller hvor de nu kommer

besøger og

kan vejlede lidt lidt bedre så vi kan undgå at

otte tusind

på områderne så man egentlig får fat

sådan at virksomheden føler

der har været blandet andre ind i det

give noget mere vejledning jeg synes egentlig at min kollega

tusind og syv på grund af retssikkerhedsloven fra to tusind og fire redegørelsen indeholder frem for alt bidrag fra

de fem ministerier hvis myndigheder gennemfører

kommer frem til at der ikke er udtrykt problemer med retssikkerhedsloven i praksis det tager vi til efterretning i radikale venstre

redegørelsen en oversigt over den nye lovgivning fra

tusind og tretten som vedrører tvangsindgreb og det er en god oversigt at

fornuftigt at det bliver opgjort en gang årligt

om boligens ukrænkelighed vi skal kun i ganske særlige tilfælde gøre undtagelser i forhold til §

tale om to helt nye bestemmelser samt et mindre antal ændringer af nuværende bestemmelser det tager vi også til efterretning i radikale venstre vi sætter pris på at justitsministeriet

i redegørelsen understreger at man fra ministeriets side fortsat vil holde øje med at man sjældent går på

slut fra os jeg skal dog til slut meddele at enhedslistens ordfører fru pernille skipper desværre ikke kunne være

og heller ikke har nogen konkrete anmærkninger til

og at det radikale venstre siger at de værner om retssikkerheden

klokkeklart eksempel på at man i skatteministeriet

en retssikkerhedslov i to tusind og fire

der retmæssigt hører hjemme her i folketingssalen i forbindelse med behandlingen

en retssikkerhedslov fra to tusind

og fire men hvis herre jeppe mikkelsen ikke kan eller vil svare respekterer jeg til fulde det

ellers ville man nok have ryddet op når de kom forbi og så kan en kontrol ikke anvendes til så meget

to love eller to bestemmelser men har lidt flere udvidelser og sådan vokser det her hele tiden det får mig til at tænke på at jeg for nylig har været ude at besøge et plejehjem og noget af det de fortalte om var den kontrol de har dér de har både arbejdstilsynet rendende de har embedslægen rendende og de har kommunen rendende hver for sig laver de jo rigtig gode ting og vi vil også gerne have kontrol med det område men nogle steder var der også overlap der var nogle af de her ting

alle de her myndigheder kontrollerede kontrollerede det samme spørgsmålet er og det kan ministeren jo overveje at måske til næste år er der

kan lægge nogle ting ind under hinanden så vi har færre besøg og dermed færre tvangsindgreb

at man at man kunne sætte gang i en diskussion

i de konkrete tilfælde

det man opdager af ulovligheder om balancen

når en forvaltningsmyndighed foretager tvangsindgreb

andet derfor vi har grundlovens § to og halvfjerds der i al korthed lyder boligen er ukrænkelig husundersøgelse beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post telegraf og telefonhemmeligheden må hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse alene ske efter en retskendelse der er så bare frygtelig mange steder hvor en lov hjemler en særegen undtagelse i ministerens skriftlige redegørelse kan vi læse at justitsministeriet fortsat med udgangspunkt i princippet i grundlovens § to og halvfjerds om boligens ukrænkelighed i forbindelse med den lovtekniske gennemgang af andre ministeriers lovforslag vil tilstræbe

der gør det muligt for offentlige myndigheder at skaffe sig adgang til privat ejendom praksis viser desværre noget andet

i én retning og det er den forkerte i to tusind og tretten blev der vedtaget i alt tretten bestemmelser vedrørende forvaltningens adgang til at gennemføre tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedsloven to af disse bestemmelser giver forvaltningen en egentlig ny adgang til at gennemføre tvangsindgreb fem af bestemmelserne har haft til formål at udvide anvendelsesområdet for allerede gældende bestemmelser fire bestemmelser har i det væsentlige haft karakter af en videre bestemmelse og kun to indebærer en ophævelse af de eksisterende bestemmelser berlingske

tidligere afdækket at stigningen i det antal love der giver myndighederne adgang til privat grund uden retskendelse betyder at der i dag bliver foretaget mere

ikke så lidt det er et tal der både er uvirkeligt uoverskueligt og sådan set også temmelig frygteligt den ukrænkelige bolig er i praksis blevet meget krænkelig faktisk er den så krænkelig at højesteretsdommer jens peter christensen som er tidligere professor i statsret har påpeget at grundlovens beskyttelse ikke eksisterer længere torben jensen der er generalsekretær i advokatsamfundet poul mollerup

et fælles debatindlæg understreget

for den tendens der har vist sig tydeligere i de seneste år hvor borgernes retssikkerhed trædes under fode for at gøre det lettere for skat i nogle tilfælde at kontrollere

i statskassen udviklingen bliver desværre ikke bedre af at skatteministeriet som det eneste ministerium ifølge redegørelsen over forvaltningens brug af tvangsindgreb hverken opgør hvor mange af skats tvangsindgreb der foregår henholdsvis med

hvor mange politianmeldelser de ender med

redegørelsens side seks står ministeriet vil i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplan to tusind og fjorten sætte fokus på området således at der fremover sker registrering af tvangsindgreb

det må man jo betragte som en forbedring hvis vi skal forstå fokuset på den måde at man vil sikre

det betyder når der står at man har fokus

at det så kommer til at fremgå fremadrettet og hvad med antallet af politianmeldelser det står jo også som ikke oplyst men det er ikke kommenteret på samme måde i redegørelsen

første kan få forholdene vedrørende skatteministeriet til at falde på plads og for det andet

flere og flere eller hvad var det herre lars løkke rasmussen rodede sig ud i fra den her talerstol på et tidspunkt

have stoppet den udvikling der har været hvor

der bliver flere og flere

kan sige at der fremadrettet etableres en egentlig respekt for grundlovens § to og halvfjerds og at vi ikke skal have højesteretsdommere og juridiske eksperter

til at sige at vi har en lemfældig omgang

hvert år siden to tusind og syv som opfølgning på vedtagelsen af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

blev vedtaget i to tusind og fire og trådte i kraft i to tusind og fem med loven blev der gennemført en samlet regulering af en række spørgsmål om forvaltningsmyndigheders brug af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen loven omfatter blandt andet de situationer hvor en forvaltningsmyndighed har hjemmel til at foretage bestemte former for tvangsindgreb herunder navnlig såkaldte kontrol og tilsynsbesøg loven regulerer også visse spørgsmål om såkaldte oplysningspligter det vil sige situationer hvor borgere og virksomheder er forpligtet til at meddele oplysninger til en forvaltningsmyndighed det fremgår af forarbejderne til retssikkerhedsloven at justitsministeriet efter lovens ikrafttræden årligt vil udarbejde en redegørelse til folketinget om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter omfattet af loven redegørelsen skal blandt andet indeholde en omtale af eventuel ny lovgivning

anvendelse af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen formålet med redegørelsen er at styrke den offentlige interesse

der blev afgivet til folketinget den femogtyvende marts i år indeholder ligesom de tidligere års redegørelser

herefter indeholder redegørelsen en omtale af erfaringerne i to tusind og tolv med anvendelsen af loven inden for udvalgte områder dette efterfølges af en omtale af ny lovgivning i to tusind og tretten vedrørende forvaltningens adgang til at foretage tvangsindgreb uden for strafferetsplejen redegørelsen afsluttes med en sammenfatning justitsministeriet har til brug for omtalen af de praktiske erfaringer med loven foretaget høringer hos andre ministerier

de pågældende ministerier

de tilsammen foretager et meget betydeligt antal årlige kontrolbesøg

de enkelte ministerier har i deres høringssvar oplyst justitsministeriet om antallet af kontrolbesøg de har foretaget i én måned i to tusind og tolv

ministerierne har endvidere oplyst hvilke

undtagelsesbestemmelser i retssikkerhedsloven der er blevet anvendt i de tilfælde hvor besøgene ikke

har givet anledning til indsigelser eller indvendinger fra de berørte borgere og virksomheder

at oplever problemer med anvendelsen af retssikkerhedslovens regler i praksis nogle myndigheder har dog i deres høringssvar anført at lovens varslingsregler er med til at skabe unødig tunge sagsgange og at reglerne kan medvirke til at skabe negative forventninger til hvad et kontrolbesøg kan komme til at omhandle

i forhold til den praktiske anvendelse af retssikkerhedsloven ud af det samlede talmateriale

sket i ganske få tilfælde at virksomheder har fremsat indsigelser eller er kommet med indvendinger i forhold til de varslede eller uvarslede kontrolbesøg nogle myndigheder har som nævnt i deres høringssvar anført at lovens varslingsregler er med til at skabe unødig tunge sagsgange og kan skabe negative forventninger til indholdet af myndighedernes kontrolbesøg

er det imidlertid fortsat justitsministeriets vurdering at almindelige hensyn til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed

bygger blandt andet på det synspunkt at borgere og virksomheder

behov for at blive varslet om at en forvaltningsmyndighed påtænker at foretage et tvangsindgreb

give myndighederne mulighed for ved deres kontrolbesøg at få et øjebliksbillede

i øvrigt sige at jeg selv i min tidligere funktion som fødevareminister har været med

for myndighederne at få sådan et øjebliksbillede hvis myndighederne har advaret om besøget forinden er jo lige præcis derfor at det er uvarslet særlig med hensyn til fødevareområdet bemærkes at der under behandlingen af forslaget til retssikkerhedsloven blev forudsat

efter gennemførelsen af loven ville kunne foretages et stort antal uvarslede kontrolbesøg på området samtidig er det sådan at det følger af eu regler at kontrolbesøgene på fødevareområdet som

altovervejende hovedregel skal foretages uanmeldt

har det forholdsvis store antal uvarslede kontrolbesøg

de oplysninger om antallet af indgivne politianmeldelser som fremgår af redegørelsen har heller ikke givet

anledning til bemærkninger samlet set er det på baggrund af de foreliggende oplysninger justitsministeriets opfattelse at der ikke er grundlag for at antage at retssikkerhedsloven generelt har givet anledning til problemer i den periode som ministeriernes høringssvar angår denne konklusion svarer til konklusionerne i tidligere retssikkerhedsredegørelser redegørelsen indeholder som nævnt også en omtale af nye bestemmelser

ministerierne

inden for ministeriets område er vedtaget en ny lovgivning vedrørende forvaltningens adgang til at foretage tvangsindgreb uden for strafferetsplejen en række ministerier

justitsministeriet oplyst at der ikke inden for deres ressortområde er blevet vedtaget en ny lovgivning som den omhandlede andre ministerier har derimod i deres høringssvar angivet oplysninger om ny lovgivning lovgivning som er omfattet af høringen som det fremgår af redegørelsen kan de beskrevne nye lovbestemmelser inddeles i fire overordnede tilfældegrupper der er tale om bestemmelser der enten 1 viderefører hidtidige bestemmelser 2 udvider anvendelsesområdet for generelle bestemmelser 3 ophæver gældende bestemmelser eller 4 giver en egentlig ny adgang til at foretage tvangsindgreb

i redegørelsen er der foretaget en gennemgang af hver enkelt af de nye bestemmelser som ministerierne har oplyst at have fået vedtaget på deres områder af gennemgangen fremgår det hvad formålet med indførelsen af de enkelte bestemmelser har været der er på baggrund

foretaget en opsummering i redegørelsen

to af disse bestemmelser giver forvaltningen en egentlig ny adgang til at gennemføre tvangsindgreb fem af bestemmelserne har haft til formål at udvide anvendelsesområdet for allerede gældende bestemmelser om adgang til tvangsindgreb fire bestemmelser har i det væsentlige karakter af en videreførelse af en hidtidig bestemmelse og to bestemmelser indebærer ophævelse af eksisterende bestemmelser

i sammenhæng med den lovtekniske gennemgang af andre ministeriers lovforslag som foretages i justitsministeriet

tilstræber justitsministeriet med udgangspunkt i princippet i grundlovens § to og halvfjerds om boligens ukrænkelighed at der ikke unødigt medtages bestemmelser der gør det muligt for offentlige myndigheder at skaffe sig adgang til privat ejendom

som det fremgår af redegørelsen vil dette fortsat være justitsministeriets tilgang i forbindelse med den lovtekniske gennemgang af lovforslaget

samlet set er det på baggrund af de foreliggende oplysninger justitsministeriets opfattelse at der ikke er grundlag for at antage at retssikkerhedsloven generelt

anledning til væsentlige problemer i praksis i to tusind og tolv hverken i forhold til de virksomheder

med videre justitsministeriet vil fortsat med udgangspunkt i princippet i grundlovens § to og halvfjerds om boligens ukrænkelighed

af andre ministeriers lovforslag tilstræbe at der ikke unødigt medtages bestemmelser der gør det muligt for offentlige myndigheder at skaffe sig adgang til privat ejendom således sluttede min tale og så vil jeg bare afslutningsvis sige at jeg da synes at det er ærgerligt at venstres ordfører påpeger at det er trist at sådan

og jeg kan bare til almindelig oplysning fortælle at det

ganske få uger siden at der blev bedt om en mundtlig redegørelse

så det har været ganske få uger vi har haft hen over påsken til at få fundet en dato og i øvrigt

blev venstres ønske imødekommet selv om deadline for at man egentlig skulle have bedt om det var

været taknemlig for hvis man også havde rost det i stedet for kun at kritisere at det så blev

som flere ordførere

undrer det ikke ministeren lidt at alle ministerier kan finde ud opgøre varslede og uvarslede besøg og antal politianmeldelser men

og fortsat nægter også fremadrettet at opgøre antallet

kunne godt være at ministeren